beslutningsforslag nummer b syv og tyve mette gjerskov ida auken johs poulsen og per clausen forespørgsel nummer f ti

vi går til afstemning om det stillede forslag til vedtagelse og der foreligger

forslag til vedtagelse nummer v ni af line barfod birgitte josefsen julie skovsby liselott blixt karl h bornhøft vivi kier lone dybkjær simon emil ammitzbøll per ørum jørgensen christian h hansen og pia christmas møller

der er ingen der beder om ordet og så går vi til afstemning

ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet og vi går til afstemning

som ordfører for forespørgerne med begrundelse for forespørgslen værsgo

er noget vi ofte debatterer ikke kun i folketinget men også i den offentlige debat

skulle man tro at danmark var ytringsfrihedens mekka

hvor ytringsfriheden har

optaget af at sikre det frie ord mest muligt jeg tror bestemt også at vi

af de bedste steder men når nu ytringsfriheden har været så meget på tapetet i det seneste årti og alle taler om

synes vi i liberal alliance

i festtaler og i politiske debatindlæg og den slags nemlig at vi prøver at gå fra

floromvundne ord om den frie tale til den konkrete

at skabe nye rammer for det frie ord og give det frie ord bedre vilkår

hvor vi ønsker at gøre op med straffelovens blasfemiparagraf som vi

vi ønsker et opgør med straffelovens § to hundrede og seks og tres b

mener at det er væsentligt at man bekæmper racismen på en anden måde end gennem hvad folk må sige hvis der

skal den bekæmpes det vil liberal alliance

og straf det hårdt men det folk siger er der som sådan ingen grund til at straffe og der er ingen grund til at gradbøje ytringsfriheden og den personlige frihed fordi man ikke vil tåle at folk har et andet synspunkt end ens eget

set ikke fordi vi ønsker at gå rundt og være hverken blasfemiske eller racistiske i større omfang det

vi ønsker at man kan få den frie debat det sidste for også at få den frie debat og en anden dimension med

tænke os at høre hvad regeringen tænker i forhold til offentligt ansattes ytringsfrihed hvordan vi sikrer at offentligt ansatte ikke kommer i klemme når de benytter sig af deres ytringsfrihed det er en debat

hele tiden aktualiseres uden at jeg behøver at nævne den perlerække af eksempler som jeg nok skal komme ind på i debatten men i første runde er vi mere interesseret i at høre hvordan regeringen har tænkt sig at sikre at offentligt ansatte faktisk kan bruge deres ytringsfrihed uden at komme i klemme i forhold til regeringen kommunerne og andre offentlige instanser så det er de tre spørgsmål vi gerne vil diskutere

tilstand i danmark

det kunne være for præcise temaer vi skal drøfte

er nyttigt og rigtigt at vi får lejlighed til at tage sådan en debat med hinanden her i folketinget selv om vi jo nok er enige om at ytringsfriheden

det er af central betydning i et demokrati som det danske

ud på at give en status for ytringsfrihedens tilstand i danmark og

og som det tredje en redegørelse for hvordan regeringen fremadrettet vil sikre at borgerne kan nyde godt af en udstrakt grad af personlig frihed

jeg egentlig godt lige komme med et par generelle betragtninger om regeringens syn på ytringsfrihed vi har den opfattelse i regeringen at det er helt afgørende i et demokratisk samfund at retten til at tilkendegive sin mening om alt muligt videnskabelige politiske religiøse

som skal tildeles en fremtrædende og central plads den frie samtale diskussionen og meningsudvekslingen skaber jo grundlaget for en fælles dybere indsigt i væsentlige samfundsforhold retten til frit at kunne give udtryk for sine holdninger og meddele sine tanker til andre har også stor betydning for den enkeltes personlige intellektuelle og åndelige udvikling ytringsfriheden har ganske enkelt betydning for den enkeltes

så skal vi vel også minde hinanden

en selvfølge der er alt for mange steder i verden

derfor er ytringsfriheden noget vi skal værne om ytringsfriheden er en hjørnesten i ethvert demokratisk samfund herunder det danske dels fordi den frie meningsudveksling er en forudsætning for en fri og demokratisk

dels fordi en række andre menneskerettigheder for eksempel forsamlingsfriheden ville være noget indholdsløse hvis der ikke var ytringsfrihed og endelig jo fordi det simpelt hen må være en fundamental del af den personlige frihed at man kan sige sin mening

ytringsfrihed er som højesteret også meget rammende har udtalt det i en dom det var rockerdommen fra nitten otte og halvfems en nødvendig og naturlig forudsætning for et demokrati den helt centrale rolle som retten til frit at kunne udtrykke sine tanker og holdninger spiller i et demokrati

er en fundamental frihedsrettighed som er beskyttet både i den danske grundlov og i flere internationale konventioner vi har jo grundlovens § syv og halvfjerds der fastslår at enhver er berettiget til på tryk i skrift og tale at offentliggøre sine tanker dog under ansvar for domstolene

efter disse mere overordnede betragtninger om ytringsfriheden

vil jeg så vende mig til forespørgslens første led som jo er er en status for ytringsfrihedens tilstand i danmark

er det nu mit klare indtryk at ytringsfriheden egentlig har det godt i danmark det er en fast forankret del af den danske kultur at man frit kan udtrykke sine tanker og holdninger

enhver kan deltage i den offentlige debat vi har en fri presse der hverken er underlagt censur eller andre forebyggende foranstaltninger som hindrer offentliggørelsen af ytringer pressen har fri adgang til at udtale sig kritisk om for eksempel regeringens politik hvis man

læserbreve i aviser og debatfora på internettet om alt lige fra politiske spørgsmål til de seneste sportsbegivenheder eller kulturelle arrangementer mit indtryk er at folk faktisk i vidt omfang gør brug af deres ytringsfrihed og det er med til at skabe et mangfoldigt kulturelt og politisk samfundsliv i danmark

og pointere i den her sammenhæng at alle har et samfundsmæssigt ansvar ja man kunne kalde det et borgeransvar for at ytringsfriheden bliver brugt men det er altså også min oplevelse at det bliver den flittigt endda

samtidig er det vigtigt for mig at fremhæve at regeringen ser det som en helt central opgave at sikre at rammerne for en fri meningsudveksling fortsat er til stede regeringen vil løbende følge udviklingen og tage de nødvendige tiltag med henblik på at sikre og understøtte

det fører mig så til nummer to led i forespørgslen nemlig ytringsfrihedens udvikling under den borgerlige regering for at belyse den udvikling

udgangspunkt i de tiltag som regeringen har taget siden to tusind og et for at understøtte ytringsfriheden som det vil fremgå

er der tale om tiltag af meget forskellig art og det understreger jo bare ytringsfrihedens mangesidige og nuancerede karakter overordnet kan man inddele regeringens tiltag i tre grupper der er lovgivningsmæssige tiltag administrative tiltag og så nogle tiltag i

om strafudmåling for forbrydelser begået med baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat forslaget blev vedtaget af folketinget og indebar at det kom til at fremgå udtrykkeligt af straffeloven

straffens fastsættelse i almindelighed skal anses for at være en skærpende omstændighed hvis gerningen er begået på grund af den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat

som man kan nævne er at regeringen i to tusind og otte gennemførte to lovændringer om den såkaldte fribyordning for forfulgte

disse lovændringer indebar at danske kommuner nu fik mulighed for at tilslutte sig et internationalt netværk for byer der tilbyder udvalgte forfattere husly og arbejdsro i en periode jeg har fået oplyst at der for tiden er fire kommuner som deltager i fribyordningen med statstilskud og på nuværende tidspunkt har to kommuner modtaget hver en forfatter fribyordningen indebærer at forfatterne kan få tidsubegrænset opholdstilladelse i danmark og økonomisk støtte fra den pågældende kommune formålet er jo altså at støtte forfattere og andre hvis ytringsfrihed vanskeliggøres i deres hjemland så med den ordning bidrager danmark altså til at fremme demokrati og respekten for menneskers frihedsrettigheder i de lande hvor der sker en undertrykkelse af de rettigheder derunder af ytringsfriheden som et eksempel på et tiltag af

karakter fra justitsministeriets område kan nævnes at regeringen i to tusind og seks udsendte en vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed formålet med den vejledning er først og fremmest at skabe klarhed om de overordnede regler og principper for offentligt ansattes ytringsfrihed de skal jo ses i sammenhæng med at det er regeringens opfattelse at offentligt ansattes deltagelse i den offentlige debat ikke blot er af betydning for den enkelte ansatte det er i mindst lige så høj grad for samfundet som sådan når offentligt ansatte ytrer sig en kæmpe fordel at få deres meninger med ind i debatten

for undervisningsministeriets område kan det nævnes at der er sket en styrkelse af demokratiundervisningen på flere niveauer i

er gennemført ved en revision af folkeskolens læreplaner i to tusind og ni og i forbindelse med handlingsplanen en fælles og tryg fremtid den såkaldte antiradikaliseringsplan fra to tusind og ni

nu fremgår det eksempelvis af formålsbestemmelsen for samfundsfag at undervisningen skal medvirke til at eleverne udvikler et personligt tilegnet værdigrundlag der gør det muligt for dem at deltage kvalificeret i samfundsudviklingen det overordnede sigte med de tiltag er at styrke kendskabet til og respekten for de demokratiske principper derunder ytringsfriheden den personlige frihed og det ansvar er knyttet til disse

ligebehandling og respekt for den enkelte en handlingsplan der har til formål at bekæmpe forskelsbehandling på baggrund af etnisk oprindelse og fremme

initiativer inden for seks hovedområder og et af indsatsområderne er netop at sikre større kendskab til grundlæggende demokratiske værdier og rettigheder

der er igangsat initiativer der spænder vidt fra kampagner som demokrati fordi over netværket medborgerskab gennem uddannelse til stop hadforbrydelser og som tilsammen altså skal styrke ansvarligt medborgerskab herunder borgernes ytringsfrihed og deltagelse i samfundsdebatten og så skal initiativerne jo også forebygge og modvirke de tendenser til

som vil kunne intimidere borgerne og dermed virke til at de kan opleve deres ytringsfrihed eller deres personlige frihed som begrænset

det skyldes ikke mindst at moderne former for kommunikation har åbnet nye muligheder for at benytte sig af ytringsfriheden ved effektivt hurtigt og billigt at modtage og sprede informationer over hele verden dermed er det lettere at følge med i hvad andre siger og tænker men samtidig er risikoen for at blive konfronteret med

stødt af andres ytringer øget det kan skabe et stigende pres på ytringsfriheden og det så vi blandt andet under tegningsagen hvor regeringen stod vagt om ytringsfriheden

et andet eksempel på at ytringsfriheden kan komme under pres fra udlandet

er den såkaldte injurieturisme folketinget og medierne har udvist en helt forståelig interesse for det forhold

kan gøre det attraktivt at sagsøge danske medier i england for udtalelser som er gengivet i danske medier

også i spørgsmålet om injurieturisme gør regeringen sit til at værne om ytringsfriheden jeg har kontaktet den relevante eu kommissær og gjort opmærksom på problemet med injurieturisme

til både den tidligere og den nuværende britiske justitsminister om problemet og jeg vil senere i år orientere folketinget om status for de initiativer

når det så gælder forespørgslens

hvordan regeringen fremadrettet

jeg funderet lidt over hvad spørgerne mon sigter til

personlig frihed handler jo ikke kun om ytringsfrihed men også om andre former for frihed og rettigheder der tilsammen skal sikre den enkelte person friheden til at udfolde sig og den konstatering af at den personlige frihed afhænger af mere end ytringsfriheden fører mig også frem til det faktum at selv om vi i danmark har en vidtgående

fra justitsministeriets område blandt andet nævnes straffelovens § to hundrede og syv og tres om injurier straffelovens § to hundrede og fire og tres d om krænkelse af privatlivets fred den såkaldte racismeparagraf i straffelovens § to og seks og tres b og den såkaldte blasfemiparagraf i straffelovens § en hundrede og fyrre det er ganske forskelligartede bestemmelser og det vil blandt andet afhænge af indholdet af den konkrete ytring og den måde

der undtagelsesvis kan pålægges et ansvar for indholdet af fremsatte ytringer dybest set er de nævnte begrænsninger i ytringsfriheden alle udtryk for en afvejning af ytringsfriheden over for andre hensyn som for eksempel hensynet til privatlivets fred er det mon denne afvejning af ytringsfriheden over for andre hensyn som spørgerne sigter til når de spørger om hvordan regeringen vil sikre at borgerne nyder godt af udstrakt grad af personlig frihed

udstrakt grad af ytringsfrihed hvis det er tilfældet vil jeg gerne slå fast at det er regeringens holdning at hensynet til ytringsfriheden generelt skal tillægges meget stor vægt det følger for så vidt også af grundloven og af danmarks internationale forpligtelser samtidig må det fastholdes at det kan være nødvendigt at begrænse ytringsfriheden hvis der foreligger tilstrækkelig tungtvejende modhensyn og sådan nogle modhensyn kan blandt andet være

hensynet til statens sikkerhed der kan nødvendiggøre en vis tavshedspligt

det er helt afgørende at finde den rette balance mellem hensynet til ytringsfriheden

andre tungtvejende modhensyn og det er vel helt selvfølgeligt at det kan give anledning til mange diskussioner om der så i lovgivningen er fundet

alliance mig bekendt går ind for at afskaffe eller i hvert fald justere racismeparagraffen og blasfemiparagraffen

jeg knytte nogle bemærkninger særlig til de to

simon emil ammitzbøll efterlyste i indledningen til debatten her om straffelovens § to hundrede og seks og tres b

den kriminaliserer ytringer som truer forhåner eller nedværdiger en gruppe af personer på grund af for eksempel deres race hudfarve eller seksuelle orientering efter bestemmelsen

er det en betingelse at ytringen fremsættes offentligt

til udbredelse i en videre kreds allerede i forbindelse med indførelsen af bestemmelsen i nitten

en og halvfjerds var man meget opmærksom på at bestemmelsen ikke måtte udgøre en unødvendig

indskrænkning i ytringsfriheden hensynet til ytringsfriheden varetages også i praksis af domstolene som jo i flere tilfælde har fastslået at gerningsindholdet i § to

seks og tres b skal fastlægges under hensyntagen til ytringsfriheden og at bestemmelsen kun finder anvendelse på udtalelser af en vis grovhed efter min opfattelse går racismeparagraffen derfor ikke ud over hvad der er nødvendigt for at beskytte borgerne i vores samfund mod at blive udsat for trusler og forhånelse alene på grund af for eksempel deres race tro eller seksuelle orientering og så er det altså sådan at bestemmelsen er helt nødvendig for at sikre opfyldelsen af navnlig fns racediskriminationskonvention og eus rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad en afskaffelse af bestemmelsen ville derfor være i strid med danmarks internationale forpligtelser og af disse grunde er jeg ikke tilhænger af at afskaffe bestemmelsen men jeg er glad for muligheden

for at diskutere hvordan vi bedst sikrer at der også på dette punkt bliver taget hånd om ytringsfriheden

særlig med hensyn til blasfemiparagraffen

oplyse at dansk folkeparti i folketingsåret to tusind og syv til

fremsatte et lovforslag det var nummer l halvfems om ophævelse af blasfemiparagraffen i straffelovens § en hundrede og fyrre lovforslaget blev ikke færdigbehandlet i folketinget i overensstemmelse med tidligere tilkendegivelser fra regeringen gav den daværende justitsminister under førstebehandlingen af lovforslaget udtryk for at regeringen ikke kunne støtte lovforslaget lovforslaget bortfaldt ved folketingsårets afslutning men spørgsmålet om ophævelse af blasfemiparagraffen blev fortsat drøftet i folketingets retsudvalg på baggrund af disse drøftelser afgav retsudvalget den seksogtyvende marts to tusind og ni en beretning hvori udvalget opfordrer justitsministeren til at anmode straffelovrådet om så snart rådets planlagte arbejdsprogram muliggør det at afgive

udtalelse om de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens §

er det planen at straffelovrådet skal afgive en udtalelse om de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens § en hundrede og fyrre og jeg kan oplyse at rådets arbejde med den opgave endnu ikke er påbegyndt da rådet for tiden er beskæftiget med andre spørgsmål jeg vil slutte med at gentage at regeringen naturligvis løbende vil følge udviklingen i forhold til ytringsfriheden og tage de initiativer som konkret vurderes at være nødvendige for at sikre og understøtte ytringsfriheden og så vil jeg også benytte lejligheden til at slå fast at hvis der på ny måtte opstå en situation hvor ytringsfriheden i danmark kommer under pres udefra så vil regeringen igen stå vagt om vores ytringsfrihed det skal der ikke

det hører vel hjemme under det tema ytringsfrihed at det kan lade sig gøre at ministeren også svarer på spørgsmålet selv om tiden så ikke kan overholdes men så er det forhandlinger og det er herre simon emil ammitzbøll som ordfører for

om at det er en praksis der vil blive udbredt til resten af sagsbehandlingen

fremmest vil jeg selvfølgelig takke justitsministeren for den besvarelse

af den forespørgsel vi har stillet fra

at det er vigtigt at vi her i landet kommer videre i debatten om ytringsfrihed

man debatteret ytringsfrihed utrolig meget det seneste årti og alle kan holde lange festtaler om emnet men vi vil gerne have at det bliver konkret at man skaber bedre rammer for borgernes ytringsfrihed

vi også gør noget ved det i stedet for kun

som jeg sagde i min

straffelovens racismeparagraf straffelovens blasfemiparagraf

offentligt ansattes ytringsfrihed som har ligget os på sinde da vi rejste den her debat

den virkning

er nogle ganske få som ikke kan komme til at udtrykke hvad de mener uden at komme i karambolage med straffelovens bestemmelser om racisme sagen er jo den

at langt de fleste især de veluddannede

straffelovens racismeparagraf

finesser som ikke helt

og seks og tres b mens den intellektuelle friske begavede spidsfindige altid vil kunne komme uden om problemet

at dem som ikke har samme uddannelse og samme evner

sige fuldstændig det samme budskab lidt mere forfinet og derfor balancere uden om lovens ord og

er rigtig mange der ikke kan lide liberal alliances meninger på en række andre områder uden at vi nødvendigvis bliver straffet af den grund

modstanderens synspunkt

tåbelige synspunkter hvorfor der er færre

for mig at sige at når vi ønsker straffelovens racismeparagraf afskaffet

at vi ligesom vil fremme racisme

at sige sin mening må også være fundamental

et særligt ytringsfrihedsland og nærmest har markedsført sig på det i den offentlige debat så må der også være konsekvenser

af religiøse følelser som både kommer ind over racismediskussionen og blasfemidiskussionen og hvor der er et internationalt pres som danmark heldigvis kæmper imod

noget mere senest har man set i den offentlige debat at tintin i congo

på eller forbud mod i visse lande fordi der skulle være et problem

en anden tid og det forstår man ikke og derfor tror man man kan ændre virkeligheden gennem

flot at justitsministeren siger ja da dansk folkeparti i sin tid havde et

kommissions dimensioner

så det ville have været dejligt hvis vi kunne

hvornår det forventes afsluttet synes jeg

trediverne men den giver i den offentlige debat nogle misforståelser i forhold til at der er nogle der tror

de anlægge sager og klage til domstolene

hvis ens følelser bliver krænket

i hvert fald ikke i det brede flertal herinde at blasfemiparagraffen skulle få en funktion igen det ville da være helt frygteligt

alt fra jesussandaler til jens jørgen thorsen plakater med undskyld udtrykket erigeret lem og hvad ved jeg uden at man har fundet mulighed for

allersidste hvis jeg lige kan nå det er spørgsmålet om offentligt ansattes ytringsfrihed der har vi jo også set en lang række sager vi har jo heldigvis set en genansættelse forstår jeg eller hvad vi kalder det en tilbagevenden fra orlov

set rigtig glade for i liberal alliance men vi er stadig væk bekymrede for der findes jo en række eksempler på at offentligt ansatte har ytret sig i den offentlige debat

hvad enten det er i stat eller

det med ytringsfriheden og de

det allersidste at justitsministeren siger

gjort noget i forhold til offentligt ansattes ytringsfrihed i de seneste ni år man har nemlig rundsendt en pjece og det er selvfølgelig altid fint

liv efter pjecen og det er jo et godt spørgsmål for

de færreste herinde egentlig er

uenige i intentionerne i det

ulovligt at være skør eller at udtale sig

er enig med spørgeren i at der bliver sagt meget vrøvl i den offentlige debat men det mener jeg

vores politiske modstanderes side uden at jeg skal gå ind og være for grovkornet det vi

uden at jeg skal blande mig i konkrete sager

ytringsfrihed hvor vi siger at dem vi

tillader forretningsordenen også at man stiller spørgsmål den anden vej i de korte

ærgrer det mig at jeg ikke kan få noget svar på

og seks og tres b i straffeloven hvorfor vil man

kan lave en politianmeldelse af dansk folkeparti og få et enkelt folketingsmedlem

jeg synes dybest set at det er spild af domstolenes tid

og jeg tror ikke at folk kommer til at mene noget andet end det de sagde i første runde fordi de eventuelt måtte få en dom ved domstolene det tror jeg heller ikke

skal have lov til at sige hvad de mener vi har jo ikke foreslået at afskaffe injurielovgivningen for eksempel det er

afskaffe hvad som helst men jeg synes at sf skylder at give et svar på

men alligevel

ammitzbøll som jo vil ophæve racismeparagraffen

er for nogle ytringer som

absolutte tilhængere ser debatten og hvordan

modstandere ser debatten

forslag fordi jeg skulle sige noget bestemt

nogenlunde almindelige hverdagssynspunkter

derfor må jeg sige til herre tom behnke

at vi skulle brænde inde med noget i liberal alliance det er at borgerne skal kunne sige det de mener uden at risikere

som vi jo bare uenige om hvor grænsen

tandløs indholdsløs og ligegyldig fordi vi skal overholde de bestemmelser

behnke eller mig der skal give debatten karakter og derefter afgøre hvor grænserne for ytringsfriheden skal være

en lovgivning en straffelov der sikrer

vil det jo forme den debat der kommer til at foregå

religionskritik umiddelbart nok er større på det internationale plan i øjeblikket jeg nævnte også de problemer der har været i forhold

at prøve at sidestille religionskritik

og det tror jeg er en rigtig farlig ting så må jeg da give herre jesper langballe ret jeg var også forundret over at

i forhold til ytringsfriheden

man mere injurielovgivningen og privatlivets fred som eksempler

de eksempler som alle mennesker kan se er fornuftige

at der er horder af præster der er blevet dømt efter racismeparagraffen

jeg synes der er meget rigtigt i det herre jesper langballe siger

er pointen at folk skal kunne udtrykke både deres synspunkter og

også en religionskritik i virkeligheden det herre jesper langballe er inde på og det

tresserne hvis man går endnu længere tilbage da man stemte om

fns ønske om at kriminalisere det man i dag kalder hate speech så jeg synes

til hvad de nordvesteuropæiske demokratier stod for da den her

simon emil ammitzbøll er han opmærksom på at selve begrebet blasfemiparagraf er i strid med evangelisk luthersk kristendom fordi det er at gøre gud til en slags afgud der kan fornærmes hvad han naturligvis ikke kan ifølge evangelisk luthersk kristendom

vores kirkes bekendelse det andet jeg lige vil spørge herre simon emil ammitzbøll om er er han opmærksom på hvordan en paragraf som

og seks og tres b for eksempel anvendt

fremmedherredømmets tid i sydslesvig i sønderjylland ville have betydet at de danske redaktører havde fået frataget deres mulighed for at forsvare

de derved naturligvis var i modsætning til det

redaktør jens jessen var redaktør fra atten to og firs til hundrede og seks da han døde han kom fire år i fængsel fordi han havde skrevet kritisk i dag ville han formodentlig fuldstændig være blevet frataget ordet

nutiden og så bruge nutidens paragraffer til at se hvad dommen så ville være blevet det kan jo også være at sproget havde været et andet i

interessante er jo stadig væk hovedpointen nemlig at er sådan at man har straffelovsbestemmelser

jo forkasteligt det har man jo stadig mange steder i verden

folkedrab som holocaust eller

ved jeg hvis først man kommer derud kan man skrive alle de paragraffer man vil det ændrer

med sine teologiske kolleger og ikke med sine folketingskolleger hvis det må være mig

have sin begrundelse

komme til den konklusion at der ikke er nogen grund til at have en blasfemiparagraf som i øvrigt ikke er blevet brugt i mere end halvfjerds år

trussel mod ytringsfriheden at der virkelig bør reageres fra regeringens side

der ved førstebehandlingen da fremsat i efteråret nitten

og han sagde det er en fatal indførelse og

som er blevet overtaget af nazismen og gjort til en ideologi

er omvendt eller bagvendt nazisme for det er at overtage en tilhørelsesforståelse som i sig selv er kompromitteret fordi den altså tænker rent nazistisk derfor må man

se i øjnene

en slags nazisme der på samme måde naturligvis som nazisterne

absolut ytringsfrihed derfor er herre søren krarup jo i sin gode ret til at have de synspunkter der

jo er noget totalitært i

kan der vel ikke herske nogen tvivl og det er jo det der næsten er det værste det handler om

spørgeren her men af andre spørgere om hvor

sige og hvad ved jeg men hele pointen er jo at de må sige det de selv mener

pointe vi i al ydmyghed prøver at

simon

jeg skal stå her og tage stilling til hver eneste dom der er kommet efter straffelovens § og seks og tres b det som er pointen er synes vi

som et flertal i folketinget kan synes er så uhyrlige

er rimeligt at nogle kan blive straffet for en holdning fordi de formulerer sig

kluntet mens andre der har formuleret sig lidt mere smart kringlet og intellektuelt slipper for straffen fordi de godt kan finde ud af at formulere sig

at man skal have en racismeparagraf

at man laver tingene om at man synes

er jo ikke skolet som herre simon emil ammitzbøll er

hensyn til retorik på det plan så derfor vil jeg bare fuldstændig banalt

begrænsning at fordi folk siger noget som staten ikke kan lide kan de blive dømt efter straffeloven

vores ærinde og det som er liberal alliances synspunkt nu er der desværre ikke

må vel også have nogle overvejelser også i forhold til traditionen altså i de gode gamle dage hvis vi går virkelig langt tilbage med brødrene brandes og ytringsfriheden hele

er sket for det radikale venstre siden man ikke holder fast

det herre kim andersen som ordfører for venstre

jeg vil gerne begynde med at sige tak til liberal alliance og herre simon emil ammitzbøll for

have rejst den her debat

den er jo til enhver tid

det er med til også at fremtidssikre den frihed og den meget

et ønske om vi har i hvert fald i venstre et ønske ligesom herre simon emil ammitzbøll om at vi skal have et åbent liberalt samfund hvor vi i den grad har ytringsfrihed hvor vi har diskussion og debat og hvor den personlige frihed er udstrakt

et tema som i meget høj grad er kommet frem i lyset og det er

blevet fremhævet også i regeringens aktive førelse på en lang række punkter sådan som justitsministeren i sin gode redegørelse

jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke justitsministeren for

at vi har en udstrakt grad af ytringsfrihed

at samfundet er åbent at klingerne kan krydses og det synes jeg bestemt også at de kan

vi har jo hørt at straffelovens blasfemiparagraf §

det synes jeg er fornuftigt vi har ved tidligere lejligheder her i salen drøftet blasfemiparagraffen

om at alle i skrift og tale

kan udtrykke sig ucensureret vi har også grundlovssikret at vi har forsamlingsfrihed her i landet at vi har demonstrationsfrihed og for mig at se skal

seks og tres b ses i den sammenhæng for at give et afvejet billede af en reel åben og ærlig ytringsfrihed som ikke tager sigte på at bruge en rettighed på andres bekostning

bruge den åbne ytring til ren og skær fornedrelse af andre derfor kan vi i venstre ikke støtte en afskaffelse af

racismeparagraffen

åbne for den mulighed at justitsministeren på et tidspunkt hvor der er plads til det og hvor det er

i arbejdsprogrammet prøver at analysere det her spørgsmål lidt grundigere om det skal være på samme måde som man nu gør

skal jeg lade være usagt men for i fremtiden at kunne føre en diskussion på et måske lidt mere oplyst teoretisk grundlag kunne det da være spændende at se

været brugt til hvad det i øvrigt vil afstedkomme af juridiske

en egentlig afskaffelse men det kunne da være en interessant udredning at

ytringsfrihed og hvor vi måske når vi snakker om blasfemiparagraffen og racismeparagraffen

i forhold til de reelle vilkår

substans i problematikken om de offentligt ansatte og deres ytringsfrihed ministeren redegjorde for det oplysningsarbejde og udredningsarbejde som er pågået i vk regeringens tid om det spørgsmål og der er jo ingen som helst tvivl om at offentligt ansatte

i henhold til grundloven men også mere specifikke regler har deres ytringsfrihed men det er jo også sådan at man naturligvis skal efterkomme

andre lovgivningsmæssige begrænsninger for eksempel vedrørende persondata personfølsomme oplysninger skal naturligvis ikke kunne videregives i den offentlige debat med henvisning

grundlovens § syv og halvfjerds det ville ikke være rimeligt vi må også sige at der vil være ting man ikke kan drøfte i fuld offentlighed før man har henvendt sig til sin foresatte og til sin chef men modsat vil vi også gerne slå fast at hvis det er sådan at der er ting som er væsentlige for ens institution for ens hverv og for offentligheden som man ikke kan komme videre med

så har man også som offentligt ansat en pligt til at gå uden om dem og gå til offentlighed for at forbedre vilkårene vi synes at den frie debat har gode vilkår at ytringsfriheden trives og det gør den bla ved at vi har en debat som den

rigtig mange offentligt ansatte afholder sig fra at bruge deres ytringsfrihed dels ser vi gang på gang sager hvor folk bliver fyret for eksempel i midttrafik

nogle af kontrollørerne og chaufførerne bliver fyret fordi de kritiserer at de ikke længere må udvise almindelig konduite og for eksempel lade være med at give en gammel dame der har glemt

bliver fyret når de kritiserer den slags

er andet i en sag end det der umiddelbart bliver fremstillet i en avisoverskrift men der er jo

er om der er en eller anden selvbegrænsning

selvregulering og om der har indsneget indsneget sig nogle definitioner i de forskellige offentlige forvaltninger af

i et eller andet omfang at der er sådanne mekanismer der gør sig gældende derfor vil jeg gerne slå fast at vi

hundrede procent fortalere for ytringsfriheden også for offentligt ansatte det er klart at når man indgår i en organisation

som man skal acceptere og der er nogle personfølsomme oplysninger som skal respekteres

selvbegrænsning altså at man selv begrænser sin ytringsfrihed fordi konsekvenserne er at man bliver fyret hvis man går til offentligheden

jo derfor jeg spørger venstres ordfører om det stadig er venstres opfattelse at der er en tilstrækkelig god beskyttelse af offentligt ansattes ytringsfrihed hvis man reelt risikerer at blive fyret når man bruger sin ytringsfrihed og vi ser gang på gang eksempler på at offentligt ansatte bliver fyret

de offentligt ansattes ytringsfrihed og give dem samme beskyttelse som man for eksempel har som tillidsrepræsentant er venstre ved at være klar til i lyset af de mange sager der har været fremme i offentligheden at se på

ikke enig i præmissen at der er

der er så mange sager jeg er helt klart af den opfattelse at i de tilfælde

en offentligt ansat sagligt og underbygget bruger sin ytringsfrihed i det offentlige rum i sager som er af samfundsmæssig relevans

man ikke benytter sig af interne informationer eller

ville det hvis man kom til en fyringssag være et spørgsmål som domstolene ville forholde sig meget meget nøgternt til på den skadelidtes præmisser og her varetage den fyredes den afskedigedes interesser i forhold til de grundlovssikrede rettigheder det er jeg ikke et sekund i tvivl om

enighed mellem venstre og liberal alliance

en rigtig spændende idé hvis justitsministeriet ville lave en større analyse i forhold til

hundrede og seks og tres b så kan vi jo hver især

venstre nogen

vi kunne gøre for at styrke de offentligt ansattes ytringsfrihed hvis vi nu skal videre med den sag

enige om at langt de fleste offentligt ansatte har fine forhold og ikke

også i et samfundsøkonomisk perspektiv sikkert ville være godt at de har en lyst til at ytre sig

at de offentligt ansatte både formelt og reelt har en fuldstændig intakt ytringsfrihed

jeg glad for det andet spørgsmål som ordføreren så kommer ind på i den sammenhæng bliver lidt vanskeligere sådan

det har jo meget tror jeg med kultur og vaner at gøre i de enkelte forvaltninger og i de enkelte offentlige institutioner her tror jeg at moderne ledelsesprincipper åbenhed og den dialog der er i ledelserne og med medarbejderne i sig selv flytter mange ting med tiden og jeg tror

er kommet meget langt

meget lukkede kulturer og kulturer der vil appellere til at den offentligt ansatte

vil lide en krank skæbne på mange andre fronter og derfor er de faktisk hvis de i det hele taget eksisterer

ting vi har jo senest set en meget kendt offentligt ansat som er

at vi skal nævne konkrete sager i debatten som sådan men det er måske en diskussion vi skal gå videre med tidspunkt nu

så positiv i første runde så vil jeg i anden runde ikke fordi

det her med den store ytringsfrihed

men det er vi alle enige om det er selv dansk folkeparti og alliance enige i

nu diskuterer racismeparagraffen hvor er så begrundelsen for at venstre om

er det for nogle eksempler liberal alliances ordfører har på

har været forhindrende eller begrænsende i forhold til ytringsfriheden anvendt i det offentlige rum det har vi her i dag

ikke rigtig hørt klare eksempler på jeg synes som jeg sagde tidligere at man skal se det i sammenhæng med de andre grundlovssikrede rettigheder vi har her i landet ytringsfriheden forsamlingsfriheden demonstrationsfriheden og at det her indgår i en meget afstemt og nuanceret

for at holde ytringsfriheden på et spor som er sagligt og som ikke blot anvendes til at være fornedrende over for andre for ligesom vi har ytringsfrihed så er det jo en frihed det er en rettighed det ikke en pligt

eu og mener at vi skal være glade for at vi er i eu det giver os rigtig mange muligheder og fordele

spørgerens sag som

et udmærket udtryk for at § to hundrede og seks og tres b ikke er begrænsende jeg forstår det sådan at herre jesper langballe rent faktisk fik sagt det han havde på hjerte i en bestemt sammenhæng jeg forstår også at herre jesper langballe i hvert fald så vidt jeg lige har overblik over det ikke pt er dømt i sagen og derfor kan man jo ikke hævde

herre kim andersen sige at man ikke ville være kritisk indstillet over for § to

dens fortsatte liv det ville jeg så mere eller mindre lade køre men

hvor henholdsvis jesper langballe og lars hedegaard skal slæbes i retten fordi de har sagt noget uimodsigeligt sandt og hvorfor bliver de slæbt i retten naturligvis kun fordi de skal skræmmes fra at fortsætte med at sige noget som ikke svarer til det

tilstå at jeg ikke kan forstå den bagatellisering af

det er et spørgsmål om at skræmme nogen til ikke at

tror jeg det er en ganske unødig bekymring herre søren krarup gør sig

personer vi her taler om på ingen måde lader sig skræmme uanset af hvad personligt hilser jeg det velkommen at det er sådan men jeg synes ikke at vi skal diskutere konkrete sager jeg har tillid til vores domstolssystem vi har nogle verserende sager som ikke er afgjort det bliver de i de relevante

jeg er grundlæggende tilhænger af maksimal ytringsfrihed den politiske diskussion skal foregå i det åbne rum også den diskussion der kritiserer trosretninger og det skal afgøres netop i diskussionen og ikke

at en principiel diskussion foregår i det offentlige rum og ikke i retssalen

hele trangen til at kriminalisere sin modpart bliver taget ud jeg synes altså

er simpelt hen ytringsfrihedens død der ligger i det

ved ikke om jesper langballe og lars hedegaard lader sig skræmme det håber jeg ikke men de skal knageme

være temmelig robuste for at stå model til at de skal slæbes i retten

fordi de har sagt noget der er uimodsigeligt sandt

og fuldstændig usagligt af herre søren krarup

jeg synes det er aldeles usagligt jeg synes alt beviser det modsatte og jeg synes ikke jeg er blevet modsagt i min argumentation om at § to hundrede og seks og tres b skal ses i en snæver sammenhæng

at bevare en vis

sådan at der selv om der er rejst sager er stribevis af domsafgørelser der kan godtgøre at § to hundrede og seks og tres b ved dom har ført til

melding om

noget at trække en person i retten

er det det danske samfunds ansvar at sikre lighed og sikre at alle kan komme til orde sikre beskyttelse af mindretal

og tres b også

historiske briller in mente så

her i danmark og det er jeg glad for vi er i venstre store store tilhængere af den personlige frihed og af ytringsfriheden vi understreger jo også at det

netop er en frihed og ikke en pligt og at den enkelte i enhver situation skal overveje hvordan man bruger sin sin frihed og sin rettighed det er jeg også overbevist om at de fleste gør hver eneste dag som jeg har sagt flere gange er der for mig at se ikke tvivl om

to hundrede og seks og tres b i straffeloven skal ses som et element på en meget afbalanceret

skal sørge for at der er en balance i forhold til de øvrige rettigheder vi har i forhold til at kunne ytre os

udfolde os med maksimal personlig frihed i vores samfund

på den vægtskål

berettigelse har de udtalelser efter min mening

ikke noget at

og har ikke noget at gøre med meningsudvekslinger

og er det sådan set ikke

personlige frihed er jo ikke kun

heldigvis ikke et spørgsmål for hverken spørgeren eller salen her men alene et anliggende for uafhængige domstole sådan er det jo i vores land og det er jeg glad for spørgsmålet er

hvad en enkelt person måtte have sagt eller ikke sagt det tror jeg også er et spørgsmål der meget let rummer så mange facetter og nuancer at det ikke skal komme til en afklaring her men jeg vil gerne sige at for mig skal der være meget meget vide rammer for hvad man må sige i det offentlige rum jeg tror faktisk

det bedste bolværk mod tyranner tåbeligheder og fanatisme er at tingene bliver sagt i det offentlige rum at de bliver klædt af

magtesløshed og ynkelighed og at udtalelserne kan blive modsagt det tror jeg faktisk i et samfund som vores

det lidt sådan at jeg tænkte hvad mon der gemmer sig det er lidt ligesom når man er lille og man ved juletid på de butikker der sælger lykkeposer man er meget fascineret af de her poser hvor der er fire og

finde ud af når debatten foldede sig ud

som jeg kan forstå der ikke bliver fremsat noget forslag til vedtagelse

lidt nye ting og jeg

herre som ordfører for forslagsstillerne under sin indledning for at der

til det kan jeg sige meget kort socialdemokraterne støtter en racismeparagraf vi finder det helt utænkeligt at

synes jeg faktisk at det er virkelig harmdirrende at man kan få sig selv til at have den holdning at der skal gælde andre regler for politikere end for almindelige mennesker

vi vil gerne fastholde en racismeparagraf vi mener den er vigtig vi mener den er nødvendig vi støtter op om de internationale forpligtelser vi har også i

om blasfemiparagraffen

blasfemiparagraffen giver i mit univers ikke meget mening

syv og tredive tror jeg nok det er det er i hvert fald rigtig lang

ministeren går på talerstolen og siger at

det arbejde skulle påbegyndes så synes jeg at det er for tyndt at vi nu snart nærmer os en to års fødselsdag uden at man overhovedet er kommet i gang med

liberal alliance nævnte var forslaget om styrkelse af de offentligt ansattes ytringsfrihed

forslag der skal styrke de offentligt ansattes ytringsfrihed et arbejde som socialdemokraterne har tilsluttet sig

line barfod senere som ordfører vil redegøre for

som vi altså bakker fuldt og helt op om fordi vi mener at det er

at man trods den vejledning der er sendt ud til de offentligt

ikke føler at det er trygt at ytre sig det offentlige rum det er en uholdbar situation og en situation som man burde kunne

kan snige sig udenom at blive fanget ind af nogen som helst ikke

er så kvikke dem der ikke er så oplyste dem der ikke er så åndsfriske altså er dem der vil blive fanget

være partiet for de ikke så kvikke de ikke så oplyste og

lav alle skal have nogle der kæmper for deres sag men jeg vil bare sige

at de risikerer at blive ramt

skal fjernes

for at selv folk med meget høj intelligens selv særlig

et medlem at kunne få sæde på trods af at vedkommende var

netop overtrædelse af racismeparagraffen

forslaget fra liberal alliance handler om en udstrakt grad af personlig frihed

at få børn den personlige frihed til at få sin sygdom behandlet eller den personlige frihed

at liberal alliance er imod restriktioner for hvornår alkohol må sælges eller hvornår man må gå i solarium

en anelse triviel jeg tror ikke

og ikke vil deltage aktivt i det politiske liv fordi vi har en racismeparagraf eller en blasfemiparagraf

var hvis man i folketinget indførte rygeforbud på deres kontorer så det er altså helt andre virkemidler der dér skal

fortrøstningsfuld over fru karen hækkerups ordførertale jeg forstår at der kommer noget

de offentligt ansattes ytringsfrihed må vi jo så tage dér og så håber jeg

blasfemi kan man sige at vi i hvert fald er enige så langt at vi synes at arbejdet med at gøre noget ved det går for langsomt det var dog i hvert fald en eller anden form for enighed

vi jo tage debatten dér i forhold til racismeparagraffen

en positiv og optimistisk natur men jeg hørte også en form for åbning dér

socialdemokraterne mener at der skal være én racismeparagraf

b som den ligger i dag

de offentligt ansattes ytringsfrihed og som jeg redegjorde for

line barfod redegøre for indholdet i vores forslag

og ikke havde problemer med at ytre sig

har problemer med at ytre sig og lige præcis derfor går vi jo også ind for at der skal gøres noget ved det så spurgte herre ammitzbøll andet til racismeparagraffen

racismeparagraffen var et udtryk for at staten ville forbyde det

tanker er toldfri og holdninger

strafbare men holdninger eller tanker der bliver til ytringer bliver til handlinger og handlinger skaber et rum for

at ville indføre omvendt bevisbyrde i endnu flere sager end der er i dag

synes jeg at det var noget af en

hvis man tænkte noget og mente noget

socialdemokratiet

skævhed i forhold til de

færreste selv om vi kan finde enkelte eksempler også fra huset her

mens der er mange måske ikke så kvikke måske ikke så skarpt

toppen af den danske ungdom eller

den danske befolkning i det hele taget

som ikke har kunnet lykkes med deres familiestruktur der sidder en masse mennesker som kommer fra bunden af det danske

vi i danmark sender overklassen på universitet og underklassen i fængsel det i øvrigt et forhold socialdemokraterne meget gerne vil være med til at rette op på

man kan reformere kriminalforsorgen hvordan man kan sætte ind med en tidlig indsats hvordan man kan sikre at de indsatte i vores fængsler får uddannelse får social træning og bliver hjulpet videre til at kunne klare

nogen her i salen der er uenig i jeg vil egentlig gerne spørge ind til dansk folkepartis opfattelse af ytringsfriheden

dansk folkepartis egne begrænsninger og

herre jesper langballe mener om at man fra politisk side skal gå ind og definere hvilke kanaler

hvad indholdet af de enkelte kanaler er og hvad der bliver set

at også herre jesper langballe her synes at det skal være sådan at der skal

pålægger befolkningen ikke at se

dansk folkeparti advokerer for at professor vagn greve som udtalte sig i berlingske tidende

nogle meninger om sharialovgivningen er det den måde dansk folkeparti synes

at de offentligt ansatte som man mener at man er uenig med skal fyres hvis de udtaler sig

at racisme og blasfemiparagrafferne er

fru pia kjærsgaards ønske om at

vi har nogle andre måder vi synes ghettoproblemerne skal løses på jeg må bare konstatere at den måde herre jesper langballe og hans parti ønsker at løse det på er ved at indføre censur som herre jesper langballe så i øvrigt siger han er imod jeg vil så sige at der er mulighed for manipulation

det skal vi forhindre på anden vis men det jeg ikke fatter er at herre jesper langballe kan gå ind for censur når han nu synes noget af det vigtigste for et samfund

som herre jesper langballe gerne vil have afskaffet men sådan kan man jo have så forskellige opfattelser afhængigt af hvem der er afsender

vil spørge til er herre jesper langballes udtalelse om

problemer vi overhovedet har i landet i dag er de såkaldte ghettoproblemer mener herre jesper langballe virkelig det i en tid hvor ungdomsarbejdsløsheden er eksploderet i en tid hvor flere og flere mennesker er arbejdsløse i en tid hvor

stadig at det største problem er om der er nogen der har paraboler og ser nogle udenlandske tv kanaler

kunne finde på at gøre den slags

jesper langballe gerne vil have afskaffet men jeg vil stadig væk gerne høre mener herre jesper langballe virkelig at det som vi først og fremme skal bruge tid på i folketinget

og som vi virkelig skal bruge rigtig rigtig rigtig mange ressourcer på er om folk tager udenlandske tv kanaler ned via deres paraboler og ikke at vi har en ungdomsarbejdsløshed der eksploderer vi risikerer ligesom i nitten firserne at have en hel årgang af unge der aldrig nogen sinde kommer ind på arbejdsmarkedet og vi har i dag mennesker på førtidspension fordi de aldrig nogen sinde fik en chance vi risikerer at det samme sker med vores unge i dag fordi de ikke kommer i arbejde mener herre jesper langballe virkelig at det er et mindre problem

været udsat for en racistisk motiveret forbrydelse en hadforbrydelse det viser en eu undersøgelse fra to tusind og ni homoseksuelle og særlig transkønnede er overrepræsenteret i forhold til udsathed for vold og trusler tolv procent af lgbt gruppen er inden for en periode på tolv måneder blevet udsat for vold eller trusler blandt heteroseksuelle er tallet kun syv procent ifølge regeringens offerundersøgelse som netop er udkommet i en opdateret udgave er der i danmark cirka sekstentusind personer som har været udsat for en voldelig hadforbrydelse sekstentusind mennesker som er

overfaldet på grund af deres etnicitet tro hudfarve

stor usikkerhed om de her tal men det er blot for at understrege at der her er et problem mange mennesker i danmark risikerer at blive overfaldet på grund af deres seksualitet deres tro deres etnicitet eller deres religion og de fordomme som knytter sig hertil

spørge hvad har det så med dagens forespørgselsdebat at gøre jo det har med ytringsfrihed at gøre at ord også kan føre til handlinger at grove nedsættende udtalelser når de fremsættes mange gange nok

rettes mod en bestemt gruppe i samfundet kan få reelle og nogle gange voldelige konsekvenser for almindelige borgere

tres b har en historisk berettigelse den blev indsat i

reaktion på det der foregik i tyskland senere er den blevet udvidet flere gange men den har ikke udtjent sit formål endnu tværtimod erfaringen er at nedsættende og forhånende bemærkninger kan anvendes til at mobilisere modvilje over for bestemte befolkningsgrupper det kender vi i særlig udtalt grad fra udlandet med rwanda og det tidligere jugoslavien som de nyeste og mest forfærdende eksempler kunne en racismeparagraf have forhindret de blodudgydelser nej

eller kan racismeparagraffen forhindre at der hvert år

sekstentusind voldelige hadforbrydelser nej det kan den tydeligvis heller ikke men racismeparagraffen har alligevel en værdi den sender nogle vigtige signaler om hvilke værdier vores samfund er bygget på i danmark er alle borgere ligeværdige vi har forskellige holdninger og dem skal man selvfølgelig kunne

helt uforstyrret ytringsfriheden er fundamental i demokratiet den skal vi stå vagt om religiøse

skal kunne udsættes for kritik som alle andre forhold det er helt grundlæggende i et demokrati men heraf følger ikke en berettigelse til at nedgøre eller forhåne bestemte grupper med udgangspunkt i deres etnicitet religion seksualitet og lignende det er især mindretal som

jøder og homoseksuelle som nyder godt af den beskyttelse der er i den såkaldte racismeparagraf som kriminaliserer grov hetz mod en bestemt gruppe den beskyttelse er vi tilfredse med og den beskyttelse ønsker vi at opretholde

tre og firs hvor han på vegne af regeringen siger at der ikke er anledning til at ændre bestemmelsen i straffelovens §

og tres b og det er også det justitsministeren har gentaget i debatten i dag

det også vigtigt for mig at sige at racismeparagraffen ikke rummer en kriminalisering af politiske synspunkter eller for den sags skyld af racistiske ytringer det som er kriminaliseret er

fremsættes i offentligheden og som er groft nedsættende forhånende eller truende det kan være at sammenligne en gruppe mennesker med dyr sygdomme

tres b lægger en ramme for debatniveauet og det er en paragraf som vi

bakker op om i danmark accepterer vi ikke ytringer der groft nedsættende

decideret truer bestemte grupper i samfundet på grund af deres etnicitet kultur eller andet vi er stolte af vores forskellighed og vil beskytte dem som bliver udsat

jeg blot nævne at vi i sf noterer os at danmark også er bundet af internationale forpligtelser i dette spørgsmål at vi har tilsluttet os den

konvention om afskaffelse af alle former for

en juridisk beskyttelse

at racismeparagraffen går tilbage til nitten ni og tredive det er fuldstændig forkert det der skete i nitten ni og tredive

at injurieparagraffen

det vil sige at forsøget på ligesom at legalisere

ved at føre den tilbage til en lovgivning mod antisemitisme er fuldstændig forkert

ni og tredive og siden er blevet opgraderet

moderniseret og aktualiseret i forhold til

jeg er godt klar over at det ikke er noget som søren krarup har støttet

det er et bolværk mod had og

og det er som jeg har sagt at nitten ni og tredive

en og halvfjerds at gøre det

han viste tilbage til fn konventionen jeg beklager meget herre kamal qureshi det er trist at være forkert afmarcheret når man hævder at være den overlegne

og fagpersoner betegner som startåret

krarup gerne vil stå og gøre sig til ekspert på

mere optaget af at der skal være ytringsfrihed i danmark at

politikere der skal afgøre om offentligt ansatte må udtale sig imod det som de nu herindefra synes det afgørende er at den franske revolutions definition

at kunne tale magthaverne imod

men

i sin argumentation for straffelovens § to

overfald på homoseksuelle det er jeg af både politiske og personlige grunde meget optaget af at være imod men kunne herre kamal qureshi

sige hvordan ligger det egentlig med overtrædelser af § to hundrede og seks og tres b i straffeloven

særlig mange

og seks og tres b næppe er det der kan stoppe hadforbrydelser hvis herre simon emil ammitzbøll havde hørt efter så sagde jeg faktisk

ikke tror på at det er tilstrækkeligt

handler lovgivningen og den måde vi taler om lovgivningen i folketinget også om at sende væsentlige signaler

er meget afgørende at vi herindefra sender et tydeligt signal om

mod grupper eksempelvis mod homoseksuelle som vi ikke mener er acceptable fordi vi ved at det er noget som kan opildne til had

med et langt langt notat om dommen det

er jo i der handler om homoseksuelle måske i en bisætning af en eller

andre hvis sf er med på det så er vi friske men at blande de to diskussioner sammen at vi skulle begrænse ytringsfriheden for at forhindre nogle overfald der i øvrigt ikke er omtalt i de domme der er

ord kan virke som bittesmå doser arsenik de sluges ubemærket de synes ikke at have nogen virkning men efter nogen tid viser giftens virkning sig alligevel citat slut disse ord er jo skrevet for netop at sige at hvis man igennem længere tid dæmoniserer en bestemt gruppe

kan det føre til handlinger mod denne bestemte gruppe og det er jo typisk mindretal det går ud over vi ser det jo andre steder i verden hvor det netop er mindretal det går ud over vi har set det i

i andre lande så ord har en betydning og det

at ord har en betydning i forhold til at udsætte grupper for

handlede om at alle ikkeetniske danskere er ofre i dette forfærdelige samfund

ofre er alle os andre faktum er jo at otte og tres procent af alle fremstillet i københavns byret er ikkeetniske danskere

næsten en majoritet næsten fordi de jo trods alt ikke

jeg kan ikke få det til at hænge sammen med

alle ikkeetniske danskere skulle når unge mennesker af dansk herkomst færdes i byen på diskoteker

de har en helt anden opfattelse af hvem det er der udøver grov magt over for

vil jeg sige at det her er en diskussion der handler om ytringsfrihed

uden at det er politikere der skal bestemme hvilke tv kanaler der er farlige eller

kaldes for racist eller eller andre ting altså hvordan hvordan lægger vi nogle rammer

mulighed for at udtale sig men at der samtidig også er nogle lovgivningsmæssige hindringer for

der nævner jeg sådan set i mit indlæg

om her bør selvfølgelig afskaffes så har man den almindelige retsplejelov

dømme folk hvis de kommer ud i noget skidt

sådan det skal være og det er selvfølgelig rigtigt at herre kamal qureshi skal holde en typisk sf tale det er klart når han er

det er alle de ikkeetniske danskere der er ofre er jo virkelig

herre per dalgaard mener at det jødiske mindretal i danmark ikke er etniske danskere eller for den sags skyld at de mange muslimer der

danske jeg ved ikke hvordan herre

definerer sig selv i den kontekst jeg har fuld respekt for at herre per dalgaard

går ind for ytringsfriheden og at man skal kunne udtale sig samtidig med at det selv samme partis leder er ude at foreslå

tv kanaler jeg kan ikke forstå hvordan det hænger sammen med et ønske om en ytringsfrihed uden censur og uden begrænsninger

i øvrigt meget enig med herre jesper langballe i at man hvis man tager fejl så gør ret i

erkende fejlen det synes jeg da ville være fuldt ud på sin plads og derfor gjorde jeg sådan set også opmærksom på at jeg jo ikke er jurist

set kun kan læse op af de notater jeg får fra folk som har mere forstand på juraen i det her og

ni og tredive som blev indført som reaktion på jødeforfølgelserne men det kan være at

præsteembede kender mere til de her paragraffer det skal jeg ikke gøre mig klog på jeg er ikke jurist så

det måske en værre situation end at være på spanden i

diskussionen bliver meget juridisk

engang skal stå og fortælle hvad alle muslimer i verden føler sig

jeg føler mig som en del af det danske samfund og og er ordfører for et dansk parti i et dansk parlament men jeg vil

en intention som jeg synes skal være gældende for den danske debat

set som et svar til hvad man har sagt til muslimer

at når vi i danmark har en vidtgående ytringsfrihed så ønsker vi også en ordentlig tone i debatten det at dæmonisere grupper af mennesker på grund af deres religion eller etniske baggrund hører ikke hjemme i et samfund som netop bygger på respekten for det enkelte menneske så præcist kan det siges så jeg vil egentlig gerne rose fru lene espersen for at have sagt

ytringsfrihed igen tak fordi

trods uenighederne

der trods alt kan komme lidt humor ind i det

faktisk er noget af det der knytter sig meget tæt til ytringsfriheden nemlig at ud over at man selv kan ytre sig sig respekterer man at andre også ytrer sig og at andre kan have en anden holdning og det er helt fint at andre kan have en anden holdning og det kan oven i købet nogle gange være sådan at vi sidder og griner lidt ad hinanden i al venskabelighed så tak for at vi kan have en debat og diskussion om ytringsfriheden det har vi jo med jævne mellemrum her i folketinget og det tror jeg er rigtig godt

selv om der ikke er kommet noget nyt frem siden sidst

meget godt at vi jævnligt har en drøftelse af noget af det allervigtigste her i samfundet

andre har fået lov til at ytre sig ellers ville vi ikke være oplyste og et oplyst demokratisk samfund

klart en fordel for alle der er en del af det samfund når

er det vigtigt at vi holder en ordentlig debat om emnet uden angreb på mennesker vi skal gå efter bolden og ikke efter manden derfor er der

også nogle grænser for hvad den ytringsfrihed må bruges til eller rettere misbruges til og der har vi jo nogle bestemmelser i vores straffelov blandt andet racismeparagraffen

blasfemiparagraffen og jeg kan røbe i dag at det konservative folkeparti ikke har ændret standpunkt hvad det angår vi mener at begge bestemmelser er gode nok som de er vi ønsker ikke at de skal afskaffes

være sundt at vi til evig tid bliver ved med at diskutere indholdet i

de pågældende paragraffer bliver brugt og benyttet men vi har ingen intentioner om

ændre på dem endsige afskaffe dem

de offentligt ansattes ytringsfrihed jo blevet nævnt flere gange der er nogle der mere end andre synes det er meget vigtigt at vi især taler om de offentligt ansattes ytringsfrihed

de skal den samme ytringsfrihed som alle mulige andre til gengæld skal de så også have den derfor er det også godt at se

at vi herinde alle som en står sammen og ytrer os og siger vi mener at alle offentligt

selvfølgelig har ytringsfrihed det er oven i købet kommet så vidt

seks at udsende en vejledning til alle offentligt ansatte fra justitsministeriets side

man der præcis kan se hvad man skal og hvad man ikke skal hvordan man skal gebærde sig

nogle ordførere i dag at man kunne ophæve nogle

retorisk i hvert fald ved at spørge om der slet ikke skal være nogen grænser for ytringsfriheden altså skal trusler også være lovlige det er også en art ytringer kan man sige skal det være lovligt

skal lovliggøres nej selvfølgelig skal det ikke det

dermed får vi jo understreget at selv herre ammitzbøll har grænser for hvad ytringsfriheden

kan diskutere er så bare hvor

om vi skal have racismeparagraffen eller ej

er at vi har ytringsfrihed i danmark og som ministeren sagde ytringsfriheden lever

er herre tom behnke ikke enig i at vi rent faktisk her i landet har nogle områder hvor det ikke hersker nemlig i ghettoerne og anser han ikke det for at være stort problem at mange af beboerne

luftet godt og grundigt ud og så skal vi sørge for at der

til evig tid er noget gennemtræk om jeg så må sige

alle mennesker i det her samfund er en del af det fælles samfund

at sikre ytringsfrihed for dem der bor i ghettoerne

at forbyde paraboler det er ikke at sige dermed er det så forbudt at modtage visse informationer men i må i øvrigt gerne

det er jo en omvendt måde at betragte tingene på og det vil jeg

ytringsfrihed skal gælde alle det skal også gælde muligheden for og retten til at modtage de ytringer man har lyst til uanset om

medfører at vi skal have en racismeparagraf jeg er sikker på at

når man fremfører trusler og anden adfærd som indirekte kan skade folk så er det en anden lovgivning vi har fat i

med hensyn til at alle i ghettoområderne skal have lov til at se hvad som helst kan der måske

meninger men det er jo et kæmpe problem hvis det bliver så ensidigt at man ikke aner hvad der foregår uden for de pågældende ghettoer at man tror at alle ens egne dårligdomme og ikke ageren frit skyldes det omgivende samfund

alle dårligdomme som de arabiske lande oplever

det er sådan en form for propaganda man har set tidligere som er virkelig ødelæggende

sikrede sig at det var den eneste information de pågældende mennesker

om propaganda men det der er tale om er at de pågældende mennesker har ret til at modtage alle de

de har lyst til og det synes jeg fortsat at de skal have i forhold til trusler

straffeloven det jeg gjorde opmærksom på

når nu for eksempel liberal alliance ønsker at ophæve racismeparagraffen og blasfemiparagraffen for at ytringerne skal være fuldstændig frie i danmark så spørger jeg bare retorisk

på vegne af liberal alliance

selv liberal alliance mener jo det skal være lovligt at komme med trusler eller injurier eller bagvaskelse selv liberal alliance mener jo ikke at vi skal ophæve de bestemmelser så det vi diskuterer

er jo altså ikke om vi skal have fuldstændig ubegrænset ytringsfrihed det vi diskuterer

før man fik regeringsmagten og retsordføreren hed herre

forplumrer debatten lidt hvis jeg skal være helt ærlig der er jo ingen der taler om at vi skal til at tillade

trusler eller

udspredelse af løgnagtige påstande det

det det handler om er at man må sige

skal laves lovgivning straffelovgivning for god tone

diskuterer skal vi lovgive om god tone med trusler om straf efter

er op og ned i den debat hvis jeg skal til at stå og analysere hvad andre politikere har sagt og

jo i vore dage en stor sport i at kommentere andre journalisters opfattelse af hvad andre journalister

så den tid den glæde det der gør sig gældende her er at herre ammitzbøll

det fordi man var imod ytringsfriheden

sætte foden ned og sige nej

man synes vi er nødt til at have en racismeparagraf og en blasfemiparagraf

ikke ensbetydende med at man er imod ytringsfriheden

den hulhed der er i et sådant argument og påstand så siger

man ophæver bestemmelsen i straffeloven om at det er strafbart at gå og true andre mennesker selv om

diskuterer jo ikke hvem der kan sige det højest og hurtigst

om man vil have der skal være straffelovsbestemmelser

hvad folk må sige

at man skal lovliggøre trusler eller injurier

men det konservative folkeparti ønsker at gøre sig til smagsdommer

konstatere at ytringsfriheden har det rigtig godt i danmark det blev fastslået allerede da debatten startede

på et tidspunkt ikke får flere korte bemærkninger og spørgsmål at heldigvis har ytringsfriheden det rigtig godt i danmark

ammitzbøll jo ikke skal være lovlig den skal ikke være tilladt så det vi diskuterer er altså ikke

at vi ophævede racismeparagraffen hvilken signalværdi ville vi så sende ud til borgerne i dette samfund hvis vi ophævede blasfemiparagraffen hvilket signal ville vi så sende ud til borgerne i dette samfund i forhold til debatkulturen fremover det er de signaler jeg ikke bryder mig om og derfor mener jeg

vi er nødt til at bevare de her paragraffer for at have en vis dannelse og pli i vores omgang med hinanden som mennesker og

er en grænse imellem handling og holdning så er man ikke i stand til at lovgive uden at ende i et diktatur

pia kjærsgaards tale om paraboler at hvis man ikke forstår at

for det der er grundproblemet som ikke er ghettoer med hensyn til lejligheder og ejendomme der skrives ned men er spørgsmålet om det helt grundlæggende nationalkulturelle at

dem i danmark boende

vil høre til danmark ikke vil respektere danmark men til syvende og sidst

at hverken dansk folkeparti eller fru pia kjærsgaard ønsker at forbyde paraboler

var jo sådan et et paradoks og et dilemma jeg mener også at herre jesper langballe tidligere i debatten

sådan det var ment det er jeg da kun glad for for jeg tror ikke at vejen til bedre integration og til at vi alle sammen er fælles i det her samfund og

er at åbne sig op over for hinanden og sørge for at vi alle sammen

en forpligtende del over for hinanden og ikke kun at man er inviteret til at være en del af fællesskabet

har taget bolig i hvis man nægter at forholde sig til det der møder en i det land på det sprog der tales i landet hvis man omhyggeligt sigter mod kun at forholde sig til det land man kommer fra og kun ser fjernsyn derfra så har man meldt sig ud af danmark og det er det

er nødvendigt at sige at

er med til at slå landet i stykker og det er et grundlæggende problem det har at gøre med sammenhængskraft det har at gøre med folkelighed nation kultur og hvis man ikke ser det i øjnene men i stedet begynder

var inde på at det hele er et spørgsmål om at bygge de rigtige boliger og placere dem rigtigt i forhold

så lukker man øjnene for den meget meget uhyggelige virkelighed vi står

for så vidt disse parabolantenner

vejen til god integration er jo heller ikke at man kun må sidde og læse i den danske kulturkanon og det der står

stiller krav til de mennesker der kommer og gerne vil være en del af vores samfund at vi stiller krav om at man selvfølgelig skal lære sproget at man skal uddanne sig at man skal være selvforsørgende det er krav som vi stiller i forhold til de problemer der kan være i ghettoområderne

vi jo netop ved fælles hjælp i øvrigt har lavet en meget meget omfattende omfattende ghettoplan som går ind både

en lind strøm af mennesker der passerer ind og ud således at vi alle sammen er en del af samfundet og at ghettoerne ikke er et samfund i samfundet for det må de selvfølgelig ikke blive men løsningen er ikke at forbyde paraboler

forstå at heller ikke dansk folkeparti mener at det er det der er løsningen og det er jeg glad for

eller af de love man ophæver det bliver man nødt til

sidde med bind for øjnene og sige jeg er fuldstændig ligeglad med hvad konsekvensen bliver af at vi ophæver paragraffen

og nogle vil benytte sig af den mulighed for

vil racistiske ytringer være lovlige og det synes jeg ikke at de skal være det klæder ikke debatten det er ikke nødvendigt i debatten man kan sagtens ytre sig om sine holdninger og sine meninger uden at man behøver at

være truende forhånende eller nedværdigende over for andre mennesker på grund af deres race deres hudfarve eller deres seksuelle orientering det behøver man ikke derfor synes jeg bare at det for at vi nu holder debatten

vigtigt at man gør sig klart hvad ville konsekvensen være hvis bestemmelsen blev ophævet

det der med at sige at det er rene bestemmelser vil

jeg forstår det retoriske i hvor man er på vej hen med

det der gør sig gældende og grunden til

er for den person der bliver truet for eksempel med vold til at gøre noget eller undlade at gøre noget

der bliver truet forhånet eller nedværdiget på grund af sin race sin tro eller sin seksuelle orientering til netop at ændre adfærd til at flytte sig til at krybe i ly og derfor er det ikke helt uvæsentligt

true nogen med at man vil banke dem men man kan godt true dem forhåne dem og nedværdige dem på grund af deres race hudfarve seksuelle orientering

der nogle partier her i folketinget der mener er helt ok selv om konsekvensen hos modtageren er den samme nemlig at man kryber i ly for at beskytte sig det synes jeg ikke at nogen skal i et åbent samfund derfor er vi imod at ophæve bestemmelsen

den her diskussion

nogle ressourcer at kunne anlægge en sag og at kunne føre en sag og derfor kan man sige at det typisk vil være noget der bliver benyttet af stærke folk folk med ressourcer

at tillade at almindelige mennesker bliver beskyttet altså

lavet for at beskytte borgerne mod magthaverne det var ikke sådan at magthaverne skulle påberåbe sig ytringsfriheden som redskab til at kunne undertrykke

samlet set har en udstrakt grad af ytringsfrihed i danmark

meget godt billede herre tom behnke kom med

det her med at krybe i ly for det er jo det det

df repræsentanterne specielt

siger at fru pia kjærsgaards

var en provokation nu er vi jo nogle der engang i tidernes morgen troede at når df sagde noget

det der er blevet sagt er jo blevet gennemført og det er da dygtigt gjort det er da dygtigt at man har kunnet overtale regeringen til at gennemføre alt det regeringen har gjort for eksempel på udlændingeområdet men det er derfor vi

provokationer så vil jeg godt sige

at sige at ytringsfriheden ikke er en selvfølge det er jo meget på sin plads når man netop har set hvad der er foregået i kina

på hvad der er foregået i burma

og at det faktisk er noget man skal værne om

vi synes det er meget chokerende når dansk folkeparti begynder at snakke om

censur men så

have noget konkret jeg ved ikke om det er lykkedes

simon emil ammitzbøll at få det her konkrete han

sjældent har jeg hørt noget mere

hvis man skal være lidt provokerende kan man sige at

som herre simon emil ammitzbøll førte her fra talerstolen det mindede mig i meget høj grad om herre morten messerschmidt når han ligesom procederede han var jo også midt i sit jurastudium på et tidspunkt hvor han ligesom procederede heroppe fra talerstolen

andre herre simon emil ammitzbøll sagde at

staten der skal bedømme om ting er rigtige

få sig selv til at bruge ordet staten i forbindelse med et dog rimelig demokratisk samfund

staten lovgivningen og domstolene er jo sådan set

direkte eller indirekte

ikke meget mening at tale om staten i den her sammenhæng

men det er virkelig hvad jeg vil kalde retorik for retorikkens skyld

kunne klare sig i enhver sammenhæng

villet have den her diskussion jeg synes det er en rimelig

udlægning af tingene men igen synes jeg det er retorikken der har grebet herre simon emil ammitzbøll

derfor er jeg sådan set ret tilfreds med

stadig at være radikal og jeg vil selvfølgelig mene at det er herre simon emil ammitzbøll der har flyttet sig

at ophæve blasfemiparagraffen eller

hvornår den racismeparagraf blev indført

seksualitet og den slags men men

hvis vi nu kunne være enige om at betragte ham som den relativt øverste myndighed i denne her sammenhæng jeg når så ikke at sige noget om

ytringsfrihed her jeg mener at der er tale om megen selvcensur jeg mener der er tale om at offentligt ansatte ikke selv mener de har en ytringsfrihed

venstre mener at det største problem

replicerer med en lettere verbal

når jeg ikke må bruge de ord

for sikre offentligt ansattes ytringsfrihed jeg har da også forstået i hvert fald på nogle ting at der har været en vis bevægelse i forhold til blasfemiparagraffen hos

gå på racismeparagraffen

hvad man ønsker at gøre sig til dommer over

det var en meget flot retorisk tale men jeg savnede måske indholdet

greb herre simon emil ammitzbøll der har ikke været noget

det radikale venstres opfattelse af blasfemiparagraffen vi vil så høre

hvad der findes frem til når arbejdet engang går i gang og resultatet

den paragraf med hensyn til racismeparagraffen

det er en god paragraf vi synes det er rigtigt at have den det synes vi så i øvrigt også af konventionsmæssige grunde

så derfor har vi absolut ikke noget ønske om at afskaffe den og vi mener ligesom andre har været inde på

man afventer det arbejde der foregår i justitsministeriet men

også selv om man måske

at jeg ville være i stand til at formulere de fleste af de synspunkter som jeg kan finde domme for på en måde

er der andre

lone dybkjær og mig selv hvis vi sagde det samme det synes vi er en social skævhed

ikke nogen finte det er faktisk

at afskaffe den men som herre simon emil ammitzbøll alene på grund af sit tidligere tilhørsforhold ved

det radikale venstre ikke argumentresistent og det vil sige at hvis der kommer nogle argumenter som vi ikke kan se for os lige nu så vil vi da kigge på dem men det betyder ikke at vi vil afskaffe den vi synes at den er ok som den er vi tror så i øvrigt også

en vis præventiv virkning

spørgsmålet om jeg ville kunne sige det samme uden at blive dømt efter racismeparagraffen

herre simon emil ammitzbøll for jeg tror ikke personligt at jeg ville være i stand til det

indholdsmæssigt selvfølgelig

jeg kunne undgå en dom det er måske et af mine mange problemer men jeg synes i øvrigt at man kunne tage mange andre ting op hvis man endelig ville tale de svages sag end netop racismeparagraffen

halvfjerds skrev jeg en dobbeltkronik i berlingeren hvor jeg påtalte at justitsministeren ville indføre

mellem holdning og handling jeg sagde at det

begyndelsen til et ensretningssamfund hvor man vil påbyde hvad der må siges

hvad der ikke må siges samtidig vil jeg sige at jeg

universitets juridiske fakultet for at diskutere § to

med blandt andet professor eva schmidt hvor jeg fik lejlighed til at undersøge og netop konstatere hvad jeg har ment hele tiden

og seks og tres b som sagt er fra nitten

det i nitten ni og tredive simpelt hen

og seks og tres b jeg kan godt se at hvis man kan have held til

en lov mod antisemitisme så står man stærkt i den offentlige debat men det er forkert det er

ordet racisme på et senere tidspunkt

paragraf der var have ligget et begreb der svarede til det jeg har også sagt

man ikke må diskriminere på grund af seksuel orientering og det er også noget der er kommet ind senere så jeg vil sådan set ikke ind i den

paragrafdiskussion hvis det nu viser sig at justitsministeren kan sige at der faktisk allerede i ni og tredive var noget der mindede om ordet

men derfor kan der jo godt have været et

håber jeg at herre søren krarup

jesper langballe vil sige godt vi tog fejl jeg vil sådan set glæde mig til det hvis man kunne

nazismen hvem er det der opfatter mennesket som et racevæsen det er nazismen

hvor jeg naturligvis vil sige at det er en korrumpering af menneskesynet det er en afstumpethed som kun kan skyldes at man tager nazismen alvorligt nej vi er ikke racevæsener vi er guds skabninger i skyld og ansvar og derfor er det fuldstændig meningsløst

i et samfund at man lovgiver på den måde

hen til syvende og sidst forsøger at ensrette talen sådan at de der taler forkert det vil sige

så bliver man bare kørt over ende af et eller andet andet det er jo en kendsgerning at vi har haft

at herre søren krarup og langballe og alle mulige

siger at ghettoerne og så ved vi jo godt hvem de mener er i ghettoerne

hvis man går ind i den retorik som dansk folkeparti har anvendt i forbindelse med muslimer

er man efter min opfattelse gået langt over stregen i sine generaliseringer af nogle mennesker

frihedsrettigheder vi har i et demokrati det er afgørende at man har mulighed for at ytre sig at sige sin mening sige til hvis man mener at noget skal ændres

dem der siger at danmark er et af de lande hvor ytringsfriheden er godt sikret i forhold til mange andre lande men også i danmark har vi store problemer med ytringsfriheden og jeg mener at ytringsfriheden for offentligt ansatte er et af de steder hvor vi har allerstørst problemer med ytringsfriheden

hvor mange offentligt ansatte der ikke bruger deres ytringsfrihed fordi de er bange for at blive fyret eller

andre sanktioner vi ser gang på gang sager om offentligt ansatte der faktisk bliver fyret i øjeblikket kører sagerne i midttrafik

billetkontrollører og andre er blevet fyret for at kritisere de ændringer der bliver

og som både betyder nogle helt urimelige vagtforhold for dem der skal arbejde

betyder at de ikke længere må udvise menneskelighed ikke må tage hensyn til børn eller ældre der måske er lidt forvirrede og måske er kommet til at glemme deres billet men skal give dem en bøde på seks hundrede kr hvad der gør arbejdsforholdene fuldstændig urimelige

fyret det viser for mig at ytringsfriheden for offentligt ansatte ikke har det særlig godt derfor glæder jeg mig til at vi får et nyt flertal

det er jo lykkedes at samle hele oppositionen om et beslutningsforslag som vi senest debatterede i sidste folketingssamling

får indført den samme beskyttelse som man har for tillidsrepræsentanter for gravide og andre

at hvis man bliver fyret når man har brugt sin ytringsfrihed så er det altså arbejdsgiveren der skal dokumentere at man ikke er blevet fyret fordi man har brugt ytringsfriheden

en holdningsændring så man faktisk

ansatte til at deltage i den offentlige debat for det er helt afgørende hvis vi skal få en bedre offentlig sektor

debatten her været diskuteret forskellige andre aspekter af ytringsfriheden jeg skal bare for god ordens skyld

mener at blasfemiparagraffen skal afskaffes

vi kunne også godt tænke os at vi havde samfund

men vi mener at som samfundet ser ud i dag så er

enkeltpersoner som der ligger en anden bestemmelse for i straffeloven men også en beskyttelse mod trusler mod grupper det mener vi altså

lægger nogle begrænsninger på at folk kan komme med deres holdninger og meninger det kan man tydeligt høre i den offentlige debat jeg mener for eksempel sagtens

man ikke kan sige at de alle sammen er racister

der har fået dom efter racismeparagraffen man kan sagtens diskutere på holdninger og meninger

generaliserende holdninger om hele den gruppe man taler om

danmark i dag jeg vil gerne sige at jeg mener at vi har nogle meget store og alvorlige problemer som først og fremmest handler om den kolossale arbejdsløshed og store økonomiske krise vi står midt i jeg mener også at klimakrisen en kæmpe udfordring

at den store fattigdom og de mange sociale problemer der er i de udsatte boligområder er et problem men jeg

arabiske tv kanaler via parabol jeg mener at der andre spørgsmål der er vigtigere det betyder ikke ikke skal diskutere dem men det er spørgsmål om at man godt kan

det er der skal bruges flest kræfter på og jeg mener altså at den eksploderende ungdomsarbejdsløshed er noget at det vi burde bruge allerflest kræfter på

jeg mener at den store begrænsning af ytringsfriheden der er sket med terrorlovgivningen er et kæmpeproblem for ytringsfriheden i danmark det at man reelt har undergravet pressefriheden og mediefriheden så politiet har mulighed for at gå ind og

et stort problem at man har givet myndighederne så meget magt at

jeg synes det har været

god en interessant og også en lang debat vi har haft i dag om ytringsfrihed men jeg vil godt holde fast ved

startede med at sige nemlig at jeg synes det er et rigtig godt initiativ for det er jo egentlig meget fornuftigt at vi i folketinget får lejlighed til at diskutere noget så vigtigt som ytringsfriheden

jeg havde jo lejlighed til for nogle timer siden da debatten startede at

mit indlæg men bare komme med et par enkelte betragtninger

racismeparagraf § to hundrede og seks og tres b i

væsentlige grupper her i folketinget som har den opfattelse at det nu skal være tilladt offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds at fremsætte udtalelser eller andre meddelelser med hvilken en gruppe af personer trues forhånes eller nedværdiges på grund af deres race hudfarve nationale eller etniske oprindelse

jeg undrer mig bare i mit stille sind over

det er jo i virkeligheden dybest set også et spørgsmål om at beskytte de pågældende gruppers personlige frihed at at vi har den bestemmelse dertil kommer så som flere også har

ophæve bestemmelsen så dels er det en udmærket bestemmelse at have til beskyttelse af disse grupper

er det også sådan at vi internationalt er forpligtet til at opretholde

som jeg ikke har hørt før nemlig at racismeparagraffen som den jo populært kaldes skulle have en social skævhed fordi man måtte forstå at

emil ammitzbøll har den opfattelse at de kloge og de smarte er i stand til at formulere sig sådan så de undgår at blive dømt efter den mens det er dem som ikke er helt så kloge og smarte som så bliver fanget af

hvem der er blevet dømt for overtrædelse af racismeparagraffen igennem årene så synes jeg nu ikke man kan man kan sige at det

er folk som ikke er kloge og smarte der er såmænd mange kloge og smarte folk der er blevet dømt efter den bestemmelse

i de sidste seks år to og tyve personer der er blevet dømt efter bestemmelsen

simon emil ammitzbøll i er at det er lidt underligt at man ikke længere må have lov til

i hvert fald købe og sælge

emil ammitzbøll har med ikke er den originale version af tintin i congo den

ammitzbøll det var fru karen

det nævnte jeg også i mit indlæg og det er rigtigt men straffelovrådet har simpelt hen været bebyrdet med rigtig mange opgaver

drøfte arbejdsprogrammet for straffelovrådet med medlemmerne af rådet og de har mange meget omfattende opgaver som vi

to hundrede og seks og tres b straffer

holdninger ikke handlinger det helt præcise er vel at man straffer nogle ytringer det er ytringen

hvad en ytring nærmest kan kategoriseres som jeg vil nu mene at en ytring er en slags handling men det er

at der er dem der vil knægte vores ytringsfrihed der er dem der mener at vi i dette land ikke skal have den ytringsfrihed

der så vi jo hvilke angreb og trusler der blev rettet mod danmark fordi en avis altså havde tilladt sig at benytte sig af sin redaktionelle frihed

jesper langballe kritiserer både uffe ellemann jensen og jeg tror det var bent melchior

godt gå ind for ytringsfrihed og samtidig synes at man ikke kan lide tegningerne der er jo ikke noget modsigende i det ligesom man kan have ytringsfrihed

tegne tegningerne eller godt kunne lide tegningerne

jo også bruge sin ytringsfrihed til at sige at man ikke bryder sig om tegningerne men samtidig sige

jeg tror at det var sådan uden at jeg i øvrigt skal tale på deres vegne

dagens debat som jeg som sagt synes har været rigtig god

nævner hvilke restriktioner vi har her for at skrotte love vi ikke bryder os om i forhold til hvad fn og eu siger vi skal gøre og ikke gøre fn som jo i vore dage er ledet af tredjeverdens diktaturstater flertallet i fn og eu som jo begrænser vores udfoldelsesmuligheder mere og mere for hver dag der går i og med at fem og halvfjerds procent af samtlige love vi vedtager her er nogle der har rod i eu finder justitsministeren at det er en god

at det er nogen os helt uvedkommende der kommer udefra og bestemmer hvad vi skal mene eller hvilke regler vi skal have i danmark det er jo en fn konvention danmark frivilligt

har tilsluttet sig

selv en del af eu og er selv med til at træffe de beslutninger

jeg tror at det er rigtig godt at vi har et internationalt retssamfund jeg tror at det er rigtig godt for europa at vi har fundet sammen i den europæiske union hvor vi har et demokrati mellem lande der kan træffe afgørelser i stedet for at de store lande skal knægte de små lande jeg tror at det er rigtig godt

forenede nationer hvor landene

og nå frem til enighed om konventioner som man så kan tilslutte sig og indordne sig under for at have en vis international retsorden

for et stykke tid siden havde gadaffi som formand vil jeg nok sige at udviklingen i fn ikke ligefrem

og vi har sikkert lidt at skulle have sagt selv om det ikke er særlig meget og det må vi altså leve med så det var mere

men fn og fns restriktioner over for os med hensyn til de ting racismeparagraffen

tilpassede os den i nitten en og halvfjerds og jeg kan godt garantere for at det havde gadaffi ikke meget indflydelse på

om at fremsætte udtalelser eller andre meddelelser hvormed man truer forhåner eller nedværdiger nogen og så

ikke en handling at have en holdning så kan man give udtryk for sin holdning man kan ytre sig

kategoriserer jeg ytringer i gruppen af handlinger men det er selvfølgelig en diskussion om ord og jeg ved ikke om det egentlig gør nogen forskel det afgørende er

egentlig synes det er ganske fornuftigt at vi har denne beskyttelse af disse grupper i denne bestemmelse og jeg mener ikke at den på nogen måde lægger alvorligt beslag på vores ytringsfrihed i danmark jeg mener vi har fuld frihed til at sige vores mening i danmark

meget afgrænset kreds af ytringer som denne bestemmelse udelukker

ved fortolkninger skal udfylde de lovbestemmelser som vi har fastlagt men det fremgår jo klart af forarbejderne

må være ytringer af en vis grovhed før man kan dømme nogen efter det og det er jo også

domstolene holder sig efterretteligt vi har jo netop domstolene til at sikre

der afgør om man falder inden for eller uden for den her bestemmelse det er landets domstole og der kan man jo altså anke til en yderligere retsinstans

afgøre hvordan loven skal fortolkes og om en udtalelse

at jeg var galt afmarcheret i forhold til

ministeren om ministeren kan finde en

fik den følgende formulering den der ved udspredelse af falske rygter eller beskyldninger forfølger eller ophidser til had mod en gruppe af den danske befolkning på grund af tro afstamning eller statsborgerforhold straffes med

omstændigheder med bøde så stod der lidt mere om at hvis rygterne var fremsat i trykt skrift

blev spurgt lidt til hvilke bøger det står i det fremgår altså af jurist og økonomforbundets kommenterede straffelov

kommenteret af nogle af landets fremmeste

og de skriver her § to hundrede og seks og tres b blev indføjet

så det er helt klart at det blev den så blev den ændret og det har herre jesper langballe jo fuldstændig ret

der fik den så den nuværende udformning den konvention kunne man naturligvis ikke

skal man være mand nok til at indrømme at man har

og har udtalt sig forkert det håber jeg så at herre jesper langballe er mand nok til at

herre jesper langballe som han sagde til mig

at det der så i øvrigt fremgår af den kommenterede straffelov

§ to hundrede og seks og tres b blev indføjet i straffeloven i nitten ni og tredive

fra parlamentets behandling af den dengang

ændredes forslagets tro afstamning eller kald til tro afstamning eller statsborgerforhold

en lov der indholdsmæssigt handlede om

at sprede løgne usandheder mens man i nitten halvfjerds

forkerte men som man ikke bryder sig om

og seks og tres b og så den

jeg bare sådan for det faktuelles skyld

eventuelt ved udvalgsspørgsmål eller lignende sådan en nærmere motivfortolkning

at indføre reglerne det er korrekt

den der ved udbredelse af falske rygter eller beskyldninger forfølger eller ophidser til had mod en gruppe af den danske befolkning på grund af tro afstamning eller statsborgerforhold det er sådan det er formuleret

at det er den almindelige opfattelse at det er den bestemmelse der så blev ændret og det var det altså til den nuværende § to og seks og tres b i nitten en og halvfjerds dog med en lidt anden udformning

man skulle tilpasse sig fns konvention

i den formelle diskussion altså selvfølgelig

i nitten halvfjerds fra noget som der måske kunne

fordi der gik noget galt i det tekniske system det er ikke fordi jeg har tænkt mig at opføre en ny retorisk tale for fru lone dybkjær men det var mere

herre jesper langballe i øvrigt uden sammenligning

ved de ordførertaler der blev holdt og det synes jeg da også er

når der var så mange der virkede så afvisende

i det rigtige samfund kunne det være at vi var enige

formuleret man kunne måske godt forestille sig at også med enhedslistens

kunne have en anden form for racismeparagraf

det kan vi jo altid diskutere endelig vil jeg gerne

og er blevet gjort fra enhedslistens side i forhold til at sikre offentligt ansattes ytringsfrihed jeg ved ikke om det er det samme beslutningsforslag som vi diskuterede sidst der

den omvendte bevisbyrde men hvad angår det med et nævn der skal sikre de offentligt ansattes ytringsfrihed bakker liberal alliance

det er den hidtil bedste idé der er fostret i forhold til

stod oprindelig og så står der nu fremsætte udtalelse eller anden meddelelse ved hvilken grupper af personer trues forhånes eller nedværdiges på grund af

det

det synes jeg man er nødt til at sige

men vi

som i sin tid stod på denne talerstol for sf og kæmpede

man gik fra den oprindelige bestemmelse til

man implementerede den vedtagelse fra nitten tresserne fra fn der netop gjorde at det kom til at handle om forhånelse

i stedet for det der handlede om udspredelse af løgn og usandheder så det mener jeg

sag allerede for fyrre år siden og hatten af for det

kanonisere herre poul dam på en eller anden særlig måde som det eneste sandhedsvidne men man kan sige at når man nu endda

den daværende regering har ment at der var en indholdsmæssig forskel altså siden man ændrede loven jeg kan bare sige at jeg er fuldstændig enig med den daværende regerings opfattelse

en indholdsmæssig forskel hvilket jo også klart og tydeligt fremgår af teksterne nemlig at det går fra at handle om

til det første som herre jesper langballe

lære noget om det juridiske ved den debat vi har haft i dag men at det til sidst også endte med noget oplysning om

tidligere og på nuværende tidspunkt og om nogle af de debatter der har medført vedtagelsen jeg synes

gerne takke for den kvittering der var fra herre jesper langballes side der har sat spot på nogle af de ting der er væsentlige

for at sikre bedre forhold for ytringsfriheden

vi gerne ville fra liberal alliances side

i forhold til racismeparagraffen er rigtig rigtig langt og i forhold til blasfemiparagraffen har vi lige fire mandater til og måske socialdemokraterne og de radikale hvem ved

afgøres åbenbart i straffelovrådet

sige ja til herre simon emil ammitzbøll som

da jeg gik på talerstolen jeg var stædig men det kan jeg

så vil jeg gerne lige sige ikke afgøres i straffelovrådet hvad vores holdning til blasfemiparagraffen er det mener jeg simpelt hen er usandt at sige og ikke i overensstemmelse med det jeg har sagt jeg har sagt at vi ikke er argumentresistente og derfor vil vi høre og se på de argumenter straffelovrådet kommer frem til og hvis der er

så vil vi selvfølgelig vurdere om

skal sige ja eller nej til en eventuel afskaffelse

af blasfemiparagraffen det er det jeg har sagt og det

men det er så en anden snak så vil jeg bare gerne sige at jeg simpelt hen er uenig i den fortolkning

som herre simon emil ammitzbøll lægger ind i det skifte der er sket i nitten

det er ligegyldigt hvor man indførte ordet race

der står ved hvilken en gruppe af personer trues forhånes eller nedværdiges det er jo noget

altså fremsætter en udtalelse eller anden meddelelse ved hvilken en gruppe af personer trues forhånes eller nedværdiges det er klart at der

tale om en handling og det der med at man truer kan det

hvad man siger om en person jeg truer dig af den og den grund og dermed lyver

af den indholdsmæssige forskel på paragraffen fra nitten halvfjerds og

jeg siger bare at dengang måtte man ikke udbrede løgne

ammitzbøll så er fuldstændig forskelligt

men det er udvidet det er også udvidet

og seks og tres b begge gange det jeg siger er

om for eksempel forhånelse og man har

om hvad som måtte opfattes som en forhånelse

cepos’ chefjurist jacob mchangama

uenigheden er så vil jeg bare gerne sige at det at alle mulige kan

bliver hånet jo ikke er ensbetydende med at den der siger noget får en dom efter paragraffen

efter beslutningsforslaget skal regeringen i indeværende folketingssamling fremsætte et lovforslag om at cyklister i alderen nul

indebærer altså at politiet skal kunne stoppe cyklister under femten år som ikke kører med cykelhjelm men barnet skal ikke pålægges nogen sanktion

eller har barnet med som passager på cyklen kunne pålægges en bøde det forudsættes i beslutningsforslaget at påbuddet bliver fulgt op informationskampagner og øget kontrol på området ligesom det foreslås at brugen af cykelhjelm fortsat skal overvåges og cykeltrafikarbejdet for den pågældende aldersgruppe skal følges

beslutningsforslag nummer b fem og halvtreds som blev behandlet i sidste folketingssamling og beslutningsforslag

hundrede og to og tredive som blev behandlet i folketingsåret to tusind og otte

i de to tidligere beslutningsforslag var

om at påbyde brug af cykelhjelm dog alene rettet mod børn under tolv år og nu er det

femten år så en vis udvikling af forslaget er der dog sket undervejs som begrundelse for beslutningsforslaget har man

side henvist til at danmark er det land i skandinavien med den laveste andel af cykelhjelmsbrugere og at der i to tusind og syv var fire og tyve trafikdræbte børn under femten år

har også gjort gældende at et lignende påbud i sverige har medført en stigning i

af cykelhjelm fra fyrre til tres procent for børn under femten år jeg kan vist godt tillade mig at konkludere at der i det store og hele er tale om en gentagelse af de argumenter som lå bag de to

jeg vil henholde mig til det som min forgænger sagde under førstebehandlingen

senest den seksogtyvende januar i år

så mange cyklister som muligt

vælger at bruge cykelhjelm en hjelm er et udmærket og godt redskab hvis man vil øge sin egen og sine børns sikkerhed og det kan vi naturligvis kun opfordre til at man gør derimod er det fortsat regeringens opfattelse at et påbud om brug af

cykelhjelm ikke er vejen frem regeringen har ikke ændret sin holdning om at der er god grund til at frygte at en hel del

vil fravælge cyklen helt hvis vi ved hjælp af lovgivning forsøger at tvinge hjelmen ned over hovedet på dem cykling har jo en gavnlig effekt både for folkesundheden miljøet og trafikafviklingen og for børns vedkommende også for udviklingen af en sund trafikopdragelse og

være meget uheldigt hvis vi med sådan et forbud foranlediger at nogle tager tager bilen eller bussen i stedet for at tage cyklen ved behandlingerne af de to tidligere beslutningsforslag

at et påbud rettet mod børn under tolv år efter rådet for sikker trafiks vurdering vil kunne gøre det vanskeligt at fastholde brugen af cykelhjelm når børnene når over den aldersgrænse som nævnt

det nye beslutningsforslag jo lidt mere vidtgående end de to tidligere da det altså ikke

retter sig mod børn under tolv år men også mod børn på tolv til fjorten år jeg kan ikke af bemærkningerne til forslaget se hvad begrundelsen er for udvidelsen af aldersgruppen men som jeg ser

ændrer det ikke noget på selve vurderingen et aldersbegrænset påbud vil uanset om aldersgrænsen er tolv år femten år signalere

sådan at så bliver det legitimt at lægge hjelmen væk

op over aldersgrænsen

være et meget uheldigt signal at sende hvis man fulgte det her

og faktisk er det ifølge rådet for sikker trafik navnlig ældre mennesker over fem og tres år der har fordel af at benytte

det hænger sammen med at skaderne ved selv simple faldulykker ofte har alvorlige konsekvenser for ældre det betyder ikke at børn ikke skal bruge hjelmen det skal de naturligvis

som min forgænger redegjorde for under førstebehandlingen i januar i år

rådet for sikker trafik gennemført en undersøgelse

cyklister over fem og tres år og det fremgår

der er ældre som opfatter cykelhjelmen som noget for børn og som derfor tager afstand fra at bruge hjelmen den tendens formoder rådet vil blive styrket hvis et påbud rettes mod børn og det vil være meget problematisk i lyset af de alvorlige konsekvenser

som angiveligt skulle vise at firs procent af danskerne ønsker at det skal være lovpligtigt at bruge cykelhjelm så vidt jeg har forstået angik den pågældende meningsmåling spørgsmålet om cykelhjelm for børn under tolv år altså ikke

alle aldersgrupper men det er da ganske interessant at hvis firs procent af den voksne befolkning går ind for at børn skal bruge

så spørge sig selv hvorfor de samme firs procent

voksne ikke selv tager hjelmen på

optræder som gode rollemodeller for børnene

rollemodelaspektet er jo vigtigt

i hvert fald ikke uforstående over for den fjorten årige som spørger sine forældre hvorfor skal jeg køre med cykelhjelm når i ikke selv

børn under femten år giver man altså børnene en ny begrundelse for at lægge hjelmen fra sig når de fylder

for beslutningsforslaget bliver det også anført at fire og tyve børn under femten år

for god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på at det tal altså omfatter det samlede antal trafikdræbte børn under femten år i to tusind og syv

som cyklister og fodgængere og så videre min forgænger redegjorde ved behandlingerne af de to tidligere beslutningsforslag for hvorfor det tal selvfølgelig ikke kan bruges som et argument for at påbyde brug

kunne man jo godt have taget højde for i bemærkningerne jeg kan i den forbindelse oplyse at det ifølge vejdirektoratet er sådan at der blev dræbt tre cyklister under femten år i to tusind og syv og i det ene tilfælde hvor spørgsmålet om brug af cykelhjelm er oplyst brugte den dræbte rent faktisk cykelhjelm derudover blev der i to tusind og syv dræbt én cykelpassager under femten år og også i det tilfælde anvendte den dræbte cykelhjelm i to tusind og syv var antallet af trafikdræbte cyklister under femten år som med sikkerhed ikke brugte cykelhjelm med andre ord nul det tilsvarende tal for to tusind og otte var to mens der i to tusind og ni var to dræbte cyklister under femten år som efter det oplyste ikke brugte cykelhjelm derudover

af vejdirektoratets statistiske oplysninger at hovedtraumer ikke er den mest almindelige årsag til alvorlige skader på cyklister under femten år tværtimod viser oplysningerne fra både

at alvorlige arm og benskader er hyppigere forekommende end alvorlige hovedskader

blandt andet derfor er det regeringens opfattelse at et påbud som foreslået simpelt hen savner et empirisk belæg i

faktisk generelt er steget uden at vi bruger påbud

på en række skoleveje som viste at andelen af seks ni årige

hjelm var steget fra to og halvtreds procent i to tusind og fire til to og halvfjerds procent i to tusind og otte og i samme periode var der for de ti til tolv årige sket en stigning fra tre og tredive procent til fire og fyrre pct hvorimod andelen for dem over tolv år var tretten procent i både to tusind og fire

nu er der så gennemført en ny

opgjort men jeg har dog fået oplyst at tællingen viser et rigtig positivt resultat for alle aldersgrupper også

i andelen af cyklister der bruger hjelm men det kan vi vide mere om når den optælling er gjort helt

rådets vurdering at hvis man sammenligner brugen af cykelhjelm i danmark

lige så god her i landet som i de lande

så mange børn som muligt skal bruge cykelhjelm og at forældrene aktivt skal påtage sig et ansvar for deres børns trafiksikkerhed men som jeg har nævnt

regeringens opfattelse at et påbud som foreslået er vejen frem det er frivillighedens vej vi skal gå ad og det går det egentlig ganske godt med så af de grunde kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget

gerne have en begrundelse for hvorfor ministeren tror at der er færre

men det kan afholde nogle af de unge fra at cykle

det andet problem er at det legitimerer at de unge når de så fylder femten år og der ikke længere

derfor synes jeg at der er en risiko for nogle meget uheldige effekter

det er jo formodninger og så kan vi benytte os af den empiri der nu er jeg mener ikke at der er noget i den empiri vi kender til som skulle bestyrke os i at mene at

skulle føre til at flere unge bruger cykelhjelmen

vi følger jo lige så godt med som de lande hvor der er et lovkrav jeg jeg skal indrømme at

så velbevandret i forholdene på new zealand men

på new zealand hvis det kan

en fælles afklaring af sagen

også med i beslutningsforslaget

at

vi synes der indimellem skal til

her ligefrem er risiko for at det kan have nogle effekter der går

vi egentlig kunne ønske os som jeg har beskrevet det

tilstrækkelige argumenter og jeg mener slet ikke

er argumenter der er på linje med dem som

man indførte tvungen brug af sikkerhedsseler at

andre kommuner eller er det sådan

så snart de passerer kommunegrænsen skal iføre sig cykelhjelm jeg tror det bliver svært at håndtere

jeg er ikke et sekund i tvivl om at i løbet af x

påbud lige så vel som sikkerhedsselerne blev et påbud fordi det alt andet lige uanset antallet af

jeg prøver så at sige at jeg tror det kan være meget godt

for netop den gruppe

unge at sige det er ikke til diskussion

andre steder men hvis man kører hurtigt

så det er simpelt hen for at prøve på at sige at

gøre og så ligesom sætte en fælles norm

mener også at andre myndigheder og rådet for sikker trafik i deres kampagner skal være med til at sætte den norm at man kører med cykelhjelm

der er et langt skridt fra det og så til at lovgive om det som som der lægges op til her hvor der så i øvrigt ikke er nogen sanktion forbundet med at overtræde forbuddet for

derimod de som cykler sammen med en ung person som ikke har cykelhjelm på

i sig selv er en lidt speciel konstruktion som ikke er rimelig

den med at man giver forældrene bøden hvis de færdes sammen med deres børn

sige til barnet når det ikke har cykelhjelm med

hvor færdselsloven gælder der skal man jo lige huske på at færdselsloven gælder alle steder hvor der kan komme en bil det vil sige

på en campingplads den gælder på en parkeringsplads det vil sige at børn under leg

kan ikke færdes nogen steder med deres cykel uden

den konsekvens inden for det der hedder mobning som der jo også foregår at man gemmer hinandens cykelhjelm i gamle dage kan jeg huske piftede vi cyklen så de skulle trække hjem

det er en stor risiko der også

det er pip uden hjelm som man siger derfor er det glædeligt at konstatere at antallet af cykelhjelmsbrugere her i danmark er voksende

det er i mine øjne mere dobbeltmoral end det er egentlig moral så

bruger cykelhjelm og derfor skal børnene også bruge cykelhjelm fordi det er klogt så lige et trøstende ord nu står der her i beslutningsforslaget som jo ikke er bearbejdet meget siden vi behandlede det sidst at fire og tyve

i to tusind og syv der kan jeg så glædeligvis sige selv

kan tale om glæde i sådanne sager at i

syv var fodgængere en var cyklist og det var

en der blev kørt ned af en knallert der kørte fuldkommen vanvittigt

tre var fodgængere

to var cyklister og i år er det sådan at

kørt ned af et tog og

så hvis jeg må være en lille smule polemisk vil jeg sige at den cykelhjelm gør størst gavn inde i

at stille krav til hvad cyklister skal gøre men hvis vi virkelig ville noget stillede vi krav om at bilister skulle køre med hjelm

der er mange der får hovedkvæstelser når de sidder i et køretøj

køretøjet vælter rundt og så videre så vi skal altid starte med at feje

egen dør og her synes jeg at vi

de professionelle cykelryttere cykelryttere

bruger hjelm når de kører og alt andet lige er det nemmere at sidde

der sveder man ikke så meget det gør man altså indimellem en varm sommerdag på en cykel

vi skal motivere dem og os selv til at bruge hjelm det er det klogeste at bruge hjelm men tvangen er jeg bange for

jeg været i new zealand australien og canada

spørgsmål om at de alle tre bruger cykelhjelm når de cykler der er ikke mange cyklister i nogen af de tre lande tak

en af de ting der er tankevækkende og grunden til at ændret indholdet i vores beslutningsforslag er jo netop at

to tusind og otte

det er så inden for en statistisk sandsynlighed men det andet er faktisk

synes ordføreren ikke at det er problematisk at

har samlet set en stigning

seks til nul otte altså en total stigning fra elleve til femten procent det vil sige at der er meget der tyder på at vi får flere forbilleder

er steget fra elleve til seksten

er tale om et momentant

hvis vi kører på og siger at det er sundt og

det er sundt og godt for hovedet

er det virkelig noget der kommer til at

også det der hedder bycyklen altså den bycykel der er i københavn så er det også slut med at køre på bycykel hvis hvis vi

bycykler og bycykelhjelme så den mulighed findes faktisk i

cykler med cykelhjelm

kigger på de voxpops der er blevet lavet rundtomkring i forhold til de her cyklister

uddeler gratis cykelhjelme at

det disharmonerer jo med at firs procent af befolkningen kræver at

her må vi simpelt hen slå på at det er dobbeltmoral af værste skuffe nu står vi foran julen og det vil være en helt perfekt julegave

er at at man giver dem

det vil få antallet af cyklister til at

så vi må ikke sætte begrænsninger for folk der cykler

første ingen viden om og så må man

de unge mennesker derfor vil de blive ved med at cykle og det er det man kan tage som udgangspunkt fordi de gerne vil hurtigt frem og det kan de ikke

eller på landet og slet ikke på det tidspunkt hvor de gerne vil

hvor mange slåskampe forældre vil tage

er det ikke fru lone dybkjærs betragtninger der er sølle men men det det at

tør tage en debat

ikke ret meget bevendt som opdrager af børn hvis

sig selv i spejlet og se om man selv har en cykelhjelm på lige før man skal ud at cykle

fru lone dybkjær har desværre nok ret

aldersgruppe som ordføreren snakkede om

jeg ser så nogenlunde efter problemet

når lidt højere og ikke synes det ser vildt smart ud og de andre kammerater

vil have børn der kommer cyklende til skole uden at de har cykelhjelm på

have en holdning og det skal ikke altid være nemt det er ikke nemt at opdrage

det er faktisk besværligt men det bliver ekstra besværligt hvis ikke man tør tage konfrontationerne

i mine øjne er det er det for vattet at man ikke tør sige til sit

eller tretten eller tolv år eller hvad man bliver enige om og hvis man cykler sammen med dem og selv har cykelhjelm på kan man altså faktisk få dem til at cykle med den ud over den alder så

turde være forældre frem for at sige

er det offentlige der skal opdrage mine børn

vi får debatten endnu en gang i år dermed siger jeg jo også at man ikke kan sige andet end at der sniger sig en vis effektivitet ind i folketinget når man kan nå at behandle det samme forslag to gange inden for samme kalenderår godt nok med den forskel at

nu har forslagsstillerne ikke tolv år men femten år som grænse

af retsudvalget men også som forebyggelsesordfører synes

at det er udmærket at tage debatten

er der rigtig mange elementer som sniger sig ind over hinanden i argumentationen for og imod påbudt brug af cykelhjelm for børn

med det samme slå fast at fra socialdemokraternes side gør vi alt hvad vi kan for at fremme cyklismen i danmark det er dog på alle måder forbundet med

det er sundt det er billigt det er hurtigt det er praktisk det er miljømæssigt fornuftigt

cykle derfor skal vi som politikere sørge for at gribe de muligheder vi har for at skabe netop de rigtige muligheder for at fremme cyklismen det kan være ude i kommunerne hvor man

at gøre det meget sikkert at cykle når det kommer til

for eller imod påbud om cykelhjelm så synes jeg at det bør være en folkesag at

cykelhjelm altså få motiveret både børn unge og voksne til at gøre brug af cykelhjelmen det er forbundet med sund fornuft

tidligere i år har jeg fremført at den socialdemokratiske holdning er præget af at der altså er en positiv tendens til at flere danskere også børn og unge bruger cykelhjelm holdningen er også præget af

er en stigning i skaderne og her taler vi i høj grad om hovedtraumerne og hovedskaderne

et andet faktum er at danske børn får alt for lidt motion og derfor er det nødvendigt at

er der måske færre børn der vil cykle

så er de forskningsmæssige resultater altså heller ikke entydige i forhold til at det på alle måder

cykelhjelm

fremhæve et par af de instanser som fremhæver det negative ved at lave et påbud og det er altså ikke to hvilke som helst institutioner i danmark det er dansk cyklist forbund og det er rådet for sikker trafik jeg vil gerne komme

dansk cyklist forbund de siger at for eksempel i sverige har man et påbud om cykelhjelm til børn under femten år men man kan sige at det alligevel ligger

som i danmark de siger også

dansk cyklist forbund og jeg citerer vi bakker op om en stillingtagen i forhold til cykelhjelm men vi går ikke ind for lovgivning i forhold til det

jeg fortsætter citatet erfaringerne fra udlandet tyder på at mange står af cyklen når der indføres påbud om at køre med hjelm

bakker de også op om frivilligheden

gerne komme med et par udtalelser fra rådet for sikker trafik de siger det var ministeren også inde på og jeg har fået de samme oplysninger fra rådet for sikker trafik at der er nye oplysninger undervejs som viser

en væsentlig stigning en markant stigning i brugen af cykelhjelm

rådet for sikker trafik siger at der altså ingen stærke og sikre erfaringer fra udlandet som viser at et påbud er den rigtige vej at gå dermed siger de også at information og oplysning

derfor så længe det er situationen

tiden til at indføre påbud rådet for sikker trafik siger direkte at man skal være varsom med det og det er naturligvis ud fra

motivere på brugsgraden af cykelhjelm er stigende i danmark det synes jeg er det helt afgørende

vi fra socialdemokraternes side have en langt større forståelse for forslagsstillernes beslutningsforslag her jeg fremførte tidligere på året over for fru pia olsen dyhr

gøre indtryk at hvis vi kigger på de andre skandinaviske lande

sverige og finland har påbud om cykelhjelm men det land som ligger højest i forhold til at flest bruger cykelhjelm er norge norge

påbud lige såvel som danmark ikke

dog ikke er så ringe at sidste måling

i kraft af at rådet for sikker trafik nu siger at tallene fremover

endnu bedre så synes jeg at vi skal vente og se på det hermed har

svar til forslagsstillerne at socialdemokraterne vil fremme cyklismen men

støtte påbuddet om brug af cykelhjelm for børn under femten år tak

justitsministeren også gør at han har nogle tal der viser noget andet

så kunne det da være interessant at høre om

sikker trafik er den samme som den var tidligere på året når man gør det og det tror jeg er det ministeren også har gjort

det ministeren sagde som det jeg har fået refereret derudefra

man at vide at det her er undervejs

det er trods alt en institution i danmark som fru pia olsen dyhr selv har refereret her i dag

må jeg sige at ja jeg tror på at vi går den rigtige vej også ved at rådspørge dem forud for beslutningsforslaget

i forhold til gratis cykelhjelme til børn

er et forslag som virker ufornuftigt i socialdemokratiske ører så hvis ellers fru lone dybkjær senere her i debatten kunne give udtryk for det samme

de her ting ud til tre fire fem seks årige som en del af deres kampagne

gaffel og en madkasse

mere relevant i forhold til trafikken men lad det nu ligge

en

hørt noget om nogen nye tal

bare hvad de nye tal indeholder og det ved ordføreren så ikke

at afsætte ressourcer til at putte det i pakkerne fremover

i forhold til alt det her med tal

være med at være så talfikseret men prøver at kigge på det overordnede det holdningsmæssige i forhold til det og der er det altså socialdemokraternes helt klare holdning at

viser sig at nytten af information og oplysning slår igennem

jeg refererede også til at udenlandske undersøgelser ikke

vi skal hæve debatten

vi mener i hvert fald fra socialdemokratisk side at vi har vurderet det her nøgternt

som man synes var gentagelser

med påbud og forbud det gør vi i hvert fald hos socialdemokraterne hvis noget er direkte farligt hvis noget er direkte skadeligt ligger det meget lettere for at overveje om der skal et påbud eller et forbud til her må vi blot sige

en balance mellem om man skal give et påbud

cykelhjelm til børn som måske kan resultere i at de motionerer mindre eller om man skal sige lad os nu fortsætte

information og oplysningskampagner som gør at måske endda endnu flere vil begynde at cykle fordi man fremhæver de positive elementer i det at cykle det her er en helhed og det er en helhedsbetragtning vi har gjort os på det her område jeg vil sige at det

det har jeg også selv gjort mange gange og jeg har slet ikke kritiseret jer

jeg forsøgte måske bare at være en lille smule morsom ved at sige at vi kan nå det

det er faktisk ikke så hyppigt det sker her i folketingssalen

det som jeg synes er hovedargumentet i modstanden mod det er at man er nervøs for at cykling

for det kræver at de unge

et alternativ der kan konkurrere med cyklen og det

kun sige med hensyn til de unge

det er de unge ikke ene om

og det bliver i hvert fald også understøttet af en række tendenser

er nogle områder hvor man simpelt hen bliver nødt til at sige

undersøgelser eller internationale undersøgelser at det vil reducere det voldsomt

som jeg også gav udtryk for i min ordførertale

er det dog forbundet med sund fornuft at gøre brug af den derfor tror jeg og der er jeg af samme holdning

som rådet for sikker trafik at

simpelt hen være dygtige til at informere og oplyse om det her om vi skal gøre det ved

også at lokke børnene til det ved at de får gratis cykelhjelme men sådan nogle elementer synes jeg da giver meget meget mere mening end at komme med et påbud hvor man kan være i tvivl om effekten jeg vil også gerne sige at hvis vi kigger på de tal vi har for

børnene under elleve år var der altså to tredjedele som brugte den det er måske også det der er årsagen til

er en stigning i alle aldersgrupper for det er jo sådan at jo mere almindeligt det bliver sådan er

en passende størrelse jamen des bedre er det også for ens egen forklaring og overbevisning om

ad åre vil opleve flere fremsat inden for det samme år

med en indestængt ros til ordføreren den må ud synes jeg den ros jeg har

det er fuldkommen rigtigt og velafbalanceret som ordføreren siger at det er et spørgsmål om holdningen til at få cyklet noget mere der skal vejes op mod det at bruge cykelhjelm jeg synes det var en fantastisk god tale ordføreren holdt og

kan være til stede så jeg skal redegøre for dansk folkepartis holdning

er positiv vi synes bestemt at børn skal køre med cykelhjelm

med fordel kan køre med cykelhjelm så forslaget her kan da være udmærket

så ligefrem skal lovgive om det er nok der hvor vi går hen og bliver en smule uenige

en politiopgave vi mener faktisk at

en rigtig stor forældreopgave i

noget man kan snakke om når man er til forældremøde og andre steder hvor forældre mødes

at børnene får en ens oplevelse af at man bruger cykelhjelm når man kører på cykel eventuelt til og fra skole

for nedadgående

de er smarte eller ikke smarte her må man jo sige

med størrelse at gøre de findes jo både i store og små størrelser og der skal man jo altid købe en passende størrelse

cykelhjelme der er udformet som kasketter og andet og børnene synes at de kan være ganske morsomme

utrolig interessant at hvis der skulle

fem og halvtreds million kroner for at give sådan en gratis cykelhjelm til dem her men det er da flot at en ordfører kan stå her og love fem og halvtreds million kroner ud til til børn og unge til cykelhjelme det er

det vil vi selvfølgelig huske

og alle de steder hvor vi kan komme til at snakke positivt om at bruge cykelhjelm vil vi selvfølgelig gøre det

helt enig med justitsministeren i den redegørelse der blev givet her ved starten af debatten og også gerne som formand for rådet for sikker trafik lov til at sige tak

vi skal gå frivillighedens vej det er frivillighedens vej

vi mener ikke det er vejen frem at tvinge nogen

at skulle bruge cykelhjelm og hvis man overhovedet skulle tænke tanken om tvang

mener vi det er forkert at man målretter tvangen

dem som faktisk er dem der er allermest flinke

det ville da være lidt ærgerligt at det lige præcis er dem

vide at de skal have et påbud men uanset

det fortsat konservativ opfattelse at vi skal gå frivillighedens vej det er det der virker

det sig grunden til at man ikke kan offentliggøre de tal man har samlet sammen endnu er at man

at få et overblik og så skal det jo rangordnes og så kan man få lov til at offentliggøre det

et spørgsmål om at komme ud med et kvalitetsprodukt som jo altid kendetegner rådet for sikker trafik

at folk ikke sådan kører med cykelhjelm og det er tilgængelighed

rent faktisk i løbet af ganske få uger over femtentusind inde at designe deres egen cykelhjelm

så blev der udtrukket nogle vindere og de cykelhjelme

er så sat i produktion og de ligger rent faktisk ude i butikkerne

har man løst på den måde at der i dag fås ganske smarte cykelhjelme tilgængeligheden

vi også for nemlig at lave en aftale med dansk supermarked

at få cykelhjelmene ud at ligge i nettobutikkerne og der var nærmest slagsmål i butikkerne for at få

i hast at producere en masse nye hjelme

nu i dag er man faktisk oppe på at det både er

den fysiske men også den økonomiske for i dag er en cykelhjelm jo væsentlig længere nede i pris end den var tidligere så på den måde har man

de to væsentligste hindriger for at flere bruger cykelhjelm

et spørgsmål om at man behøver at tvinge nogen til at gøre det det der også er risikoen ved forslaget her

vil efterlade det indtryk hos alle andre mennesker nåh det der med cykelhjelm er jo kun noget for børnene det er kun noget børnene har brug for at

vi risikerer også at der sker det at børn der har været rigtig flinke til at køre med cykelhjelm hele barndommen når de så bliver femten år siger nu gider jeg ikke mere for

hvorfor har folketinget så kun vedtaget at man skal køre med den indtil man er femten år så der ligger altså nogle dilemmaer i det

man henviser til sverige hvor man har tvunget borgerne til

er at fortsætte den linje man har kørt indtil nu nemlig motivere folk

det er da en nyskabelse og det

ved en simpel diskursanalyse som det hedder

på nudansk på under tredive sekunder registrere ikke mindre end syv formynderiske udtryk

stoppes af politiet stoppes og pålægges en bøde påbuddet følges op cykelhjelmspligten øget kontrol

en tekst på femten linjer

de her begreber vi hylder i liberal alliance bare for

kan se at firs procent synes det er en rigtig god idé

påføre børn cykelhjelm

lige ideen at gå ud

vi er jo et folketing som ynder meget

få lavet nogle påbud alle mulige steder

at høre at også socialdemokratiet kan diskutere om det overhovedet er løsningen

adfærdsændringer som vi gerne ser

påføre sig en cykelhjelm

og så ender det jo tit med og det har jeg sagt mange gange i andre sammenhænge at

får et samfund hvor vi sætter os ind i en

tager man en lille smule ud af det personlige

måde at leve sit liv på som vi ikke mener er den rigtige staten går ikke hen og bliver løsningen på de her problemer staten kan meget

fru lone dybkjær foreslog at jeg talte på vegne af

og det er der mange gode argumenter for

den niende august to tusind og ni

så stort et problem og så videre men

de stykker det drejer sig om

et voldsomt indgreb i deres liv for altid halvdelen af de alvorlige skader cyklister pådrager sig er hovedskader en stor del af skaderne ville kunne undgås hvis de brugte

varierer altså meget efter hvor gammel

for sikker trafik fra to tusind og otte

der benytter sig af hjelmen så selv om mange vil argumentere imod forslaget med

det altså to og tyve procent mod de seksten procent i dag det

lovgivning at der er så mange i folketingets

catinét at de er for lovgivning

med

chancer overvurderer deres kørefærdigheder

mindst muligt det er partiet liberal alliance

ikke skal lovgive os ud af alting herinde i folketinget men jeg

et spørgsmål om at beskytte børn og unge de store

og hvad de andre må gruppedynamikken er

om cykelhjelmen er sikkerhedsseledebatten

cykler rundt ude i trafikken og kommer til skade så sker

hvordan kan man give et barn en bøde og vil en løftet pegefinger hjælpe noget

af unge i alderen elleve til femten år hvor kun seksten procent bruger hjelm

vi måske opfordre skolebestyrelserne til at stille krav om cykelhjelm i forbindelse med cyklisme til skole

kunne vi måske hjælpe herindefra med at stille cykelhjelme til rådighed

over at sikker trafik stadig væk sender madkasser og knive og gafler ud til børn i stedet for at sende dem en cykelhjelm det

gået så vidt i vores forslag for vi mener at det er vigtigt at sætte et eksempel for dem under femten år men jeg tvivler på at

pointerne og

jeg at jeg har overbevist alle men

at om et år eller to

nemlig ti år før den blev vedtaget

når helt i mål eller næsten helt i mål uden at skulle lave et påbud

jeg har arbejdet som sygeplejerske i så mange år på en skadestue og set så mange skader

i norge sverige og finland vil ordføreren så ikke give udtryk for hvordan ordførerens holdning er til at

påbud men at norge er det land hvor

vi ved at danskerne dør af det synes jeg er et reelt argument

er enig i at vi har undersøgelser der entydigt konkluderer det men jeg synes

et meget godt argument og jeg anerkender også at socialdemokraterne mener

måske sammenligne os med holland og de har så

sammenligne med norge fordi der simpelt hen er færre cyklister i den norske befolkning og når man kører på de norske veje

sverige og finland måske burde lidt i samme boldgade men der kan man jo bare sige at der er så mange ting

men jeg vil alligevel spørge ordføreren om ordføreren ikke har bemærket at der i baggrundsmaterialet til lovforslaget i dag rent faktisk er en videnskabelig undersøgelse fra australien som går på der har man netop været inde på det som ordføreren også fremhæver som et af de gode argumenter for ikke

indføre et påbud de sundhedsøkonomiske udgifter og der har man rent faktisk fundet ud af at

milliard dollar ekstra om året i ekstra sundhedsudgifter

cykler

cykelkultur og der må vi jo sige at er en afgørende forskel mellem vores to lande det er der danskerne har en helt anden forståelse af cyklen som et naturligt transportmiddel og jeg tror

dsb kredse begrebet tvangskunder

de mennesker der befinder sig ude i fjerntogene

mange i danmark der er tvangskunder cyklen og de vil ikke stille cyklen selv om vi tvang dem til at bruge cykelhjelm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

tvivl om at seksuelle overgreb mod børn er noget af det mest modbydelige der kan finde sted det ligger også regeringen meget på sinde at sikre at vores børn og unge kan færdes trygt i skoler institutioner og

fritidsaktiviteter derfor glæder også at se den brede opbakning til den obligatoriske børneattestordning som regeringen indførte tilbage i to tusind og fem man kan sige

fungerer efter hensigten alene i de første ti måneder af to tusind og ti er der indhentet tohundrede og

to og halvtreds været positive børneattestordningen favner bredt den dækker både kommunale nyansættelser af pædagoger i daginstitutionerne den dækker vognmandens ansættelse af chauffører som skal køre med børn

beskæftigelsen af den frivillige træner i den lokale fodboldklub vi skal sikre at ordningen også fremadrettet indeholder den rette balance så vi beskytter vores børn og unge uden at kvæle det frivillige engagement i foreningerne i administrativt bøvl og besvær jeg har således stor sympati for de fremsatte beslutningsforslag begge beslutningsforslag rejser dog nogle væsentlige problemstillinger som det er vigtigt at få taget rigtigt hånd om

det er jo strafbart ikke at indhente børneattester og derfor må der ikke være tvivl om hvorvidt man som institution eller forening er forpligtet til at indhente en børneattest umiddelbart er det uklart for mig

hvor vidtgående udvidelsen af personkredsen skal være

postbudet afleverer en pakke til et barn en bred udvidelse

altså medføre mange situationer hvor indhentelse af børneattest ikke synes at ville give mening men i stedet vil genere borgerne og virke som administrativt bøvl jeg har sympati for at udvide ordningen til at omfatte alle ansatte på institutioner foreninger

hvor børn færdes altså alle ansatte på skoler fritidstilbud foreninger sportshaller og så videre denne løsning vil kræve at loven indeholder en klar afgrænsning som sikrer en hensigtsmæssig ordning det er en kompliceret afgrænsning at sikre den nødvendige balance i den omfattende personkreds en anden udfordring er at en udvidelse vil medføre væsentlig øgede administrative byrder og udgifter for såvel foreninger erhvervsliv

kommuner og rigspolitiet de fremsatte

tager ikke stilling til hvordan en udvidelse skal finansieres

både dut princippet kan blive ramt og at der kan komme ekstra udgifter

eventuel udvidelse af børneattestloven kunne rejse spørgsmål i

til persondatareglerne disse udfordringer skal vi have fundet løsninger på inden vi udvider børneattestordningen dansk folkeparti foreslår at den nuværende ordning skal udvides til også at gælde eksisterende ansættelser et krav om at der skal indhentes børneattester på personer som har været ansat i samme stilling før to tusind og fem vil komme til at betyde at en arbejdsgiver i visse tilfælde

en positiv børneattest uden at kunne gøre noget ved det og hvad skal han så med den

det være et brud med de grundlæggende aftalemæssige principper på arbejdsmarkedet hvor afskedigelsesgrunde normalt reguleres i de kollektive

at beslutte hvad der skal ske som jeg har forstået det er der tvivl om hvorvidt en positiv børneattest

mere end fem år tilbage i tiden vil være en lovlig afskedigelsesgrund særligt for en person

ikke skal have direkte kontakt med børn så her er altså et problem som vi må se nærmere på jeg er derfor umiddelbart noget skeptisk over for den del beslutningsforslaget hertil kommer så at en sådan udvidelse vil medføre større administrative udgifter

til sfs beslutningsforslag fremgår det at en ændring af ordningen også bør medføre klare regler for rigsadvokatens underretning til arbejdsgiver jeg kan i den forbindelse oplyse at hvis man udvider den kreds af personer som arbejdsgiverne i forbindelse med nyansættelser har pligt til at indhente

det være nødvendigt at ændre også en række administrative forskrifter inden for justitsministeriets område herunder kriminalregisterbekendtgørelsen samt indberetningscirkulæret konsekvenserne af

sådanne ændringer bør overvejes på linje med de problemer jeg

forventer at man kan være færdig inden jul som forslaget egentlig

potentielle krænkere som jeg læser beslutningsforslaget

sætte ind over for unge med en afvigende adfærd inden de udvikler sig til voksne pædofile

helt enig i at det er vigtigt at sætte ind over for krænkeren så tidligt som muligt på satspuljen for to tusind og otte

til gruppebehandlingsforløb for børn der enten har været udsat for overgreb

en krænkende adfærd derudover har regeringen etableret et videncenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn kaldet siso

telefonrådgivning i sager og spørgsmål om seksuelle overgreb

der giver behandlinger specifikt målrettet børn der krænker andre børn og så har kommunerne etableret behandlingstilbud til unge krænkere i både københavn odense

og det er tilbud som jeg ved andre kommuner også vil benytte sig af endelig ønsker sf at der indføres en europæisk børneattest der foregår for tiden forhandlinger i eu regi om et nyt

misbrug af børn direktivforslaget indeholder blandt andet regler om

regelmæssig kontakt med børn direktivforslaget er under forhandling og det er endnu for tidligt at sige noget sikkert om det endelige indhold

om politi og straffeattest er er blevet en del af det overstatlige samarbejde det indebærer bla at direktivforslaget om bekæmpelse at seksuelt misbrug af børn i dag er omfattet af det danske retsforbehold med den virkning at danmark ikke vil kunne medvirke til vedtagelsen og at danmark ikke vil blive omfattet

initiativ til at danmark trods retsforbeholdet

justitsministeren over for mig oplyst at han først og fremmest vil vente og se hvad det endelige resultat af forhandlingerne bliver

kender indholdet vil justitsministeriet nøje vurdere om der vil være behov for helt eller delvist at gennemføre retsakten

for de fremsatte forslag til en ændring af børneattestordningerne

alle disse påpegninger af problemer er det ikke for at skyde

sympati for intentionerne i de fremsatte

at adressere grundigt herunder også et spørgsmål om finansiering

og om personkreds inden vi kan beslutte hvordan ordningen fremadrettet skal se ud

for at sikre børn og unge mod

en konkret sag

den type ansættelse som personen havde

heller ikke omfattet af bekendtgørelsen er ministeren ikke enig i at vi er nødt til at sikre

alle typer ansættelser hvor der er daglig omgang med børn er omfattet og at alle typer institutioner er

har været huller og det vil sige skal sørge for at personkredsen bliver bredere og institutionskredsen bliver bredere

politiet ikke havde underrettet

underrette

at vi skal stå og lave sagsbehandling på enkeltsager her det vigtige er at forslagene har en rigtig intention men vi skal bare sikre os at de ikke får nogen bivirkninger som er uacceptable for en masse mennesker skal for

viser børn rundt her have børneattest så skal vi jo også omfattes bare fordi vi viser rundt i folketinget det skal vi så også hvis vi

jeg mener der er nogle huller og

også det udtryk ministeren har brugt så det jeg vil spørge er hvordan vil ministeren gribe det an vil han nedsætte en arbejdsgruppe i sit ministerium eller hvad vil han at

enkelttilfælde eller udvider ordningen på basis af visse

at det er uacceptabelt hvis der finder

men så er der altså den praktiske

skal ikke stoppes nu for vi skal videre det er jo påpeget at der er ting som

talerstolen at man laver en tværministeriel arbejdsgruppe som skal afsøge både det med persondata

det kræver jo så at der er forskellige ministerier inde over justitsministeriet beskæftigelsesministeriet og kulturministeriet således at vi kan få afsøgt det

kunne man jo så forestille sig lovforslag i næste folketingssamling altså

at gøre det for bureaukratisk det siger ministeren jo også

trimme det lidt så det kan

lidt hurtigt altså nogle enkeltpersoner kan jo sådan set godt indhente oplysninger

viden fra de forskellige steder så man måske lidt nemmere kommer igennem med det

vi har de her store udvalg fra alle mulige ministerier det er bare en idé

så er det fuldstændig rigtig at vi skal støtte op om de truede unge de sårbare unge

derfor der er en lang række

under udvalgsarbejdet for eksempel har man jo også lavet filmen træneren som vises for unge

i nærheden af noget der kunne være krænkende og hvad deres ret og deres muligheder er i den situation

så jeg er helt enig med fru lone dybkjær og det

siger ministeren at der er nogle udfordringer i forhold til det arbejdsretlige men er ministeren ikke enig i at det

kunne være nogle som har de her tendenser og

før denne dato er ministeren ikke enig i at det er interessant at finde om der er flere derude ministeren kommer

hvor man skal komme med en børneattest og det har faktisk vist

som ikke havde afleveret den her attest

være persondatabeskyttelse der vil være ansættelsesretten og der vil

overenskomster som alt sammen

to tusind og fem men i dag ville det altså så vidt jeg er orienteret ikke være lovlig afskedigelsesgrund og så kan man spørge

hvis et menneske er kommet videre i sit liv

så kan man sige at

men vi har trods alt fanget over halvtreds personer som

nu viser det sig at der er nogle huller i den og så siger vi jamen kan der være nogle som ikke er

som er gået direkte ind i en institution vi synes jo det er rigtig interessant om der går nogle rundt derude som er

jeg tror også fagbevægelsen vil se positivt på det

fagbevægelsen ønsker nok heller ikke at der er børn der bliver krænket

det vi bare skal undgå er at vi kommer til at krænke en kolossal masse mennesker fuldstændig unødigt

den balance der skal findes

ministeren har så uendelig ret i at det er vigtigt at være præcis og afgrænset i forhold til den her problemstilling

mistet aktualitet men der er i hvert fald kommet en ny problemstilling siden

som viste at der er rigtig mange trænere

femten til atten årige indgå i problemstillingen her så vi også får undersøgt om det vil være fornuftigt at udvide børneattestordningen

det her område er jo kriminaliseret i

det vi kalder skolelærerparagraffen

set strafbelagt og derfor giver det sådan set også meget mening at vi udvider paragraffen på det

det var også derfor jeg nævnte den film der hedder træneren som vises rundtomkring i

årig træner og en sytten årige pige så der ligger nogle grænsetilfælde

og det må de heller ikke over for dem her

håndfast tilsagn om at ministeren lover at tage den her problemstilling med ind i

et udvalgsarbejde for jeg mener faktisk der kan være et behov for at udvide brugen af børneattester til også at omfatte den her gruppe af unge en anden ting

mangler et sted at gå hen

jeg vil bare høre om ministeren også vil tage det med ind i sin arbejdsgruppe når det nu bliver tværministerielt må man forvente at socialministeriet også i en eller anden udstrækning vil deltage så vi kan få sådan et

ved seksuelle overgreb mod børn det der kaldes siso her kan man få

rådgivning i sager og spørgsmål om seksuelle overgreb siso tilbyder også kommunerne gratis konsulentbistand til at udvikle redskaber til håndtering af sager om seksuelle overgreb et tilbud der har været bred interesse for blandt kommunerne

giver behandling specifikt målrettet mod børn der krænker andre børn og det

det er kommunerne som har pligten til at sørge for behandlingen af unge krænkere og her har kommunerne altså etableret behandlingstilbud til unge krænkere i både københavn odense

århus og det er tilbud som jeg ved at andre kommuner også benytter sig af som jeg

de har på mange måder tjent deres formål men som det også er blevet sagt her

opfange det med den eksisterende lovgivning det er derfor meget nærliggende

det op og se på hvordan man kan forbedre lovgivningen

beskytter flest mulige og selvfølgelig helst alle børn der kunne komme i den situation det er derfor et godt initiativ

men jeg synes det er meget positivt at ministeren siger at at han og regeringen er indstillet på

forskellige vinkler der er taget op i de to forslag og det kan jeg fuldstændig tilslutte mig

er meget vigtigt at vi gør alt hvad der står i vores magt for

alle sammen meget optaget af at loven om børneattester også kommer til at virke efter

beslutningsforslagene her kom frem rejste jeg

over for kulturministeren fordi det stod helt klart at der er huller i både lovgivning og

ministeren ville redegøre for

det er rigtigt at der er forskelle i diverse ministeriers bekendtgørelser vedrørende den her lov på den måde at alle relevante personalegrupper reelt set

om det var reelt rigtigt at heller ikke alle typer institutioner som burde være omfattet er

indstillet på at ændre lov og bekendtgørelser så det sikres at alle institutioner og personalegrupper

lave en udredning om fordele og ulemper ved at lade børneattester gælde for ansættelser før to tusind og fem hvor vi jo indførte loven

grundlag for at se nærmere på hvordan loven

at der nedsættes et tværministerielt

sådant udvalg skal kigge på og der vil jeg bare opsummere at jeg mener at det der er behov for er

sådan at alle relevante personalegrupper alle relevante institutioner er omfattet af bekendtgørelserne

man tolker dem ens

der også i arbejdet indgår en redegørelse vedrørende fordele og ulemper ved at lade loven om børneattester gælde

er skeptisk over for den del

fordi der er en lang række problemstillinger som jeg synes er svære at løfte

men jeg synes vi skal have det undersøgt og jeg synes vi skal kende fordele og ulemper og så må vi jo tage stilling til det i det videre forløb

til diskussionen om de femten til atten årige jeg er

jeg tror oplysning er vejen frem som også ministeren

for politiets tilbagemelding til de arbejdspladser som som måtte have ansatte der kunne have

på plads det er de elementer som jeg synes er

at få med og selvfølgelig også det sf foreslår

den pakke synes jeg vil være

sætte i gang i forhold til sådan et tværministerielt udvalg og jeg regner jo med at ministeren hurtigt kommer med et forslag til det og også en tidsplan så vi

kan være til stede pædofili er en

forfærdelig forbrydelse og vi skal naturligvis gøre alt hvad vi kan gøre for at sikre vore børn mod denne forbrydelse

vil vi politikere jo også gerne fremstå handlekraftige og vi skal også handle men vi skal handle velovervejet så vores løsninger kommer til at virke og ikke til at skabe problemer i stedet for børneattesterne er fortrolige oplysninger fra strafferegisteret der indeholder oplysninger

personerne tidligere har krænket børn seksuelt det er allerede i dag obligatorisk at en arbejdsgiver indhenter børneattester hvis en medarbejder har kontakt med børn vi vil derfor også gerne diskutere hvor snævert eller bredt

arbejde med børn skal være vi kan dog ikke støtte at samtlige ansatte for eksempel på en kulturinstitution skal kontrolleres

fornuftig grund til at indhente fortrolige oplysninger om medarbejderne ellers er det blot unødigt bureaukrati og mistænkeliggørende over for medarbejderne en rengøringshjælp som arbejder om natten og for eksempel aldrig ser et barn er der ingen grund til at kontrollere man kunne også komme med andre eksempler hvor det ville være unødvendigt ministeren har allerede tilkendegivet at der vil blive arbejdet på at få belyst en række forhold omkring

der skal indhentes børneattester på herunder hvordan man som arbejdsgiver skal forholde sig hvis en medarbejder har registrerede forhold på sin børneattest det er helt afgørende at vi ved hvad vi skal bruge en ekstra kontrol til før vi igangsætter den derfor støtter vi

at ministeren får udredt forholdene inden vi beslutter hvad der videre skal ske

tale jeg synes det er fint at ministeren er imødekommende og siger

jeg vil så ligesom ministeren også sige at heldigvis

tohundrede og halvtredstusind børneattester vi har fået ind vist at det ikke er en stor gruppe vi taler om det synes jeg er betryggende men

skal vi da sætte ind på at finde de huller der er og så samtidig glæde os over at det trods alt ikke er et større tal vi har fundet frem til det synes jeg også

det er problematisk hvis vi

sådan mere generelt er mistroiske over for en gruppe

kan ikke fremme noget som helst fornuftigt

hvis man overhovedet kan få det til at hænge sammen at

trænere og dem der trænes

sådan som jeg har fået oplyst er der lande der faktisk har arbejdet med de her problemer omkring

jeg ved ikke hvad de hedder det hedder vel ikke elever vel de trænede ja

er om vi kunne indhente noget viden på det her område

ministeren kan måske komme med nogle forslag til hvordan vi kan gribe det an så vi får nogle af de her erfaringer fra udlandet

afslørede vi har måske ikke haft fokus nok

på de her relationer mellem voksne og børn man kan næsten sige det måske er lidt det samme

som at at vi heller ikke har været sådan vildt fremme i skoene når det drejer sig om afklaringer af incestforhold

og derfor er der virkelig rum for forbedring så det jeg vil

hvad det er ministeren kunne forestille sig man kunne kunne nå frem til og også at vi

få nogle erfaringer fra udlandet på det her område det gælder nok i hvert fald specielt det der forhold mellem trænere og dem de træner

altså at der virkelig er noget at hente det er

vi skal lave store forskningsprogrammer men men det kan godt være at vi skal

tak for de mange positive tilkendegivelser og tak til ministeren

villig til at nedsætte et udvalg det synes jeg

at lukke de huller der er i lovgivningen der er ingen tvivl om at seksuelle overgreb mod børn er modbydelige og at vi skal gøre alt hvad vi kan for at forhindre at de sker

skal vi stå parat med den allerallerbedste hjælp til barnet og med behandling til gerningsmanden

og der er ingen tvivl om at de gør et rigtig godt stykke arbejde og et rigtig vigtigt stykke arbejde men det var bedst hvis vi kunne undgå at børn

er en del af det værn som vi kan stille op når kendte krænkere søger nyt arbejde

flere personalegrupper er synes det fortæller en lidt trist historie om at lovgivningen er hullet og det tror jeg også ministeren har tilkendegivet her i dag begge beslutningsforslag er et forsøg på at lukke hullerne jeg

i forhold til den gruppe når otte procent af

børn og unge i den aldersgruppe har haft et forhold til en ældre

i hvert fald ulovligt og jeg synes vi skal se nærmere på hvordan børneattester kan være et redskab

det er

det er så uendelig vigtigt at vi er rigtig rigtig præcise med lovgivningen så den

sikrer den balance der skal være sådan at straffede ikke formenes arbejde overalt

synes det er fint og fornuftigt at vi får sat os ned og præciseret hvad det er for nogle krav og får dem formuleret og

så vil jeg bare sige at børneattester

potentielle krænkere som bare går med tankerne jeg tror ikke ministeren helt forstod mig

at henvende sig man har ikke et behandlingstilbud som kan sikre at det

på sigt glider og ender med et overgreb

noget information så folk ved hvor de kan henvende sig når de går med de her ubehagelige tanker det synes jeg vi skal give hinanden håndslag på for

så synes jeg også at jeg bliver nødt til at nævne at den bedste beskyttelse af vores børn får vi jo ved at lære dem at sige fra og mærke når noget føles forkert det kan selvfølgelig være svært for rigtig små børn men derfor synes jeg også der er behov for at vi åbent taler med dem om muligheden for at de her ting kan forekomme og at man skal snakke med en voksen om det hvis man mærker

er forkert jeg synes faktisk at man bør få det på skoleskemaet for jeg synes at det er et kardinalpunkt at

vores børn og unge ved noget om det her er helt legalt for dem at føle at det er forkert og kontakte en anden voksen det er nok den sikreste beskyttelse vi har af børn overhovedet hvis vi kan

er det helt nødvendigt med behandling til ofrene når det går galt

glad for at sf i satspuljeforhandlingerne foreslog at der skulle være et behandlingstilbud for de femten til atten årige

en af de ting jeg opdagede da jeg var ude at besøge team for seksuelt misbrugte børn

dejligt at den gruppe nu er sikret til slut vil jeg så bare nævne at

til den europæiske børneattest synes jeg at det er lidt ærgerligt at vi har et retsforbehold der spærrer for at vi umiddelbart kan følge med på en lovgivning som beskytter børn bedre imod seksuelle overgreb sådan som

som jeg synes har været god og selvfølgelig også sige tak til ministeren

som allerede har nikket anerkendende

til de to forslag her og har lagt op til at vi skal nedsætte en arbejdsgruppe som arbejder fremadrettet

de spørgsmål som er blevet stillet i forbindelse med forslagene

faktisk meget for dansk folkeparti

jeg er overbevist om at man kan få lavet en fornuftig aftale med

har vist at den virker det er rigtig godt at man har fundet disse to og halvtreds personer

selv om de også aktivt har været krænkere tidligere

at persongruppen skal afgrænses og det er vi meget enige i

ændret arbejdsadfærd så derfor mener vi i hvert fald at den gruppe skal være helt klar

fuldstændig enig med ministeren i at der også er nogle grupper som ikke skal have børneattester

synes at vi skal bruge udvalgsbehandlingen

grupper den anden ting der

blevet talt om her er de femten til atten årige her har vi en lidt anden udfordring synes jeg

en børneattest men det skal følges op med at

har fået en autoritet som kan misbruges i specielle tilfælde man kan sagtens

sytten årig dreng som bliver træner for et badmintonhold og

der mener jeg bestemt at børneattesten er en ting men oplysning er meget meget

får fortalt de her unge trænere hvad det er de går ind til når de vælger at blive trænere for et hold det håber vi også at arbejdsgruppen vil arbejde videre med

vi er glade for det der er sagt her i dag og vi ser meget frem til at denne arbejdsgruppe bliver nedsat

også frem til at vi får en dato for hvornår vi kan forvente at få et lovforslag så vi kan få lukket de her huller hurtigst

men fru karina lorentzen dehnhardt som jeg ikke siger det her for at polemisere

de findes der findes faktisk en række behandlingstilbud for eksempel albahus som yder rådgivning og behandling til voksne

været udsat for overgreb i barndommen eller som har krænket andre derudover har region hovedstadens psykiatri

hvis man har seksuelle tanker og fantasier om børn og det var det

som siden to tusind og fire har tilbudt rådgivning og behandling til voksne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

dette som vedtaget

bag det her lovforslag nemlig at skabe en mere hensigtsmæssig regulering af ikkestatslige tilskudsmodtagere

grad finansieres af staten der er grund til

præcisere og samle de eksisterende regler

område og som altså gælder op mod otte hundrede modtagere af driftstilskud på kulturministeriets område og der er også grund til

tilskudsmodtagerne et bedre overblik over de regler

også til at skabe større ensartethed i de regler som gælder jeg vil sige at jo enklere jo bedre både for ministeriet og for tilskudsmodtagerne men selvfølgelig med det klare udgangspunkt at det skal være tydeligt og gennemsigtigt hvad statens midler anvendes til og det skal også sikres at det selvfølgelig sker

ordentlig og betryggende måde

ikke sådan gennemgå hvad lovforslaget nærmere går ud på for det har den forrige ordfører jo gjort så udmærket men kun sige at jeg synes

spørgsmål som jeg synes der er grund til

rejse og som vi kan give ministeren mulighed for

det første er jo om om de her nye regler

foreningerne og tilskudsyderne end tilfældet er i dag for jeg synes det er utrolig vigtigt at vi med nye og mere ensartede regler forenkler

og ikke gør dem unødvendigt større særlig for de tilskudsmodtagere som ikke har ansat administration

er der jo også nu sat en bagatelgrænse så for eksempel fem og tyve procent af tilskudsmodtagerne ikke behøver at indsende budget og revideret regnskab men et spørgsmål til ministeren må

her komme mere administration som det jo for eksempel anføres af radio

tv nævnet i deres høringssvar jeg synes det er vigtigt at

det andet spørgsmål handler om hvorvidt kulturministeriet skal godkende budgetter for tilskudsmodtagerne

der må vi jo stille spørgsmålet om det ikke er i modstrid med eller indgreb i foreningernes autonomi og

sådan som jeg læser lovforslaget også

indsende deres budgetter til godkendelse og og der synes jeg vi er nødt til at spørge hvorfor det

det er forståeligt at der er regler for regnskab og revision så vi kan have sikkerhed for at tilskuddene bruges

hvorfor ministeriet skal godkende budgetter men jeg kan også se ud af høringssvarene

har været et møde mellem ministeren og nogle af tilskudsmodtagerne om det her

høre hvad der er kommet ud af det

at i foreningsdanmark må foreningerne

autonomi det må stå helt klart selv med et lovforslag som det her

at forenkle reglerne

og hovedindholdet i lovforslaget men har

at gøre det enklere for de institutioner der hvert år modtager tilskud fra kulturministeriet så jeg vil ikke sådan i det hele

jeg alligevel sige at jeg synes det må opfattes som en lettelse både for ledelserne og for bestyrelserne for de enkelte institutioner

når reglerne nu vil blive gjort mere ensartede og de samles ét sted kommunalreformen har jo medvirket til at der er opstået et

hvilket blandt andet skyldes at der i forbindelse med amternes nedlæggelse blev ændret på hvem der var hovedtilskudsydere og det blev på flere områder staten der fik denne rolle dansk folkeparti ser med glæde på at der med lovforslagets gennemførelse vil ske en forenkling og

det bliver tydeligere hvilke krav der stilles fra ministeriet til for eksempel regnskabsaflæggelse og revision fremover er der klare regler for hvad kulturministeriet kan og skal gøre hvis beløbsmodtagerne ikke bruger pengene i overensstemmelse med bevillingen eller

risiko for at pengene går tabt fordi institutionen

ved at gå konkurs eller standse sine betalinger

og finder det positivt at der nu sker en forenkling som også de selvejende institutioner og

rasmus jarlov ikke være til stede så jeg har lovet at afgive denne

begrundelse for hvorfor det konservative folkeparti støtter lovforslaget der er grundlæggende tale om

regelforenkling og med lovforslaget ensretter vi en masse forskellige regler for hvordan institutionerne som ligger under kulturministeriets vinger skal styres

praksis som sådan skal ændres men blot til at rammerne for hvordan

det nærmere indhold af vedtægterne for de forskellige institutioner kommer vi dog ikke

får ret til at fastsætte regler og procedurer for hvordan der skal budgetteres og føres tilsyn det er vores opfattelse

reglerne for at styre kulturinstitutionerne samles i nogle få love vil give øget gennemsigtighed overblik over reglerne

mindre bureaukrati derfor støtter vi

i den korte udgave lagt op til at man

til hvordan det her område skal administreres

jo gennem historien set eksempler på at

har man kompliceret sagerne yderligere

det er min vurdering at det der lægges op til her rent faktisk også vil leve op til det formål som

der er et godt udgangspunkt her der er kun enkelte elementer som vi

kigget en lille smule nærmere på også i udvalgsarbejdet der er jo en række bemærkninger fra foreninger

altså deres selvstændighed men også det er der jo så vidt jeg kan bedømme

i forbindelse med ministeriets behandling af høringssvarene og det er som det også

absolut positivt så det er vores bedømmelse at

en god tilgang til hele til hele det her felt og vi kan som sagt støtte lovforslaget

alle folketingets partier for den opbakning der

har været til forslaget som jo ganske rigtigt har til formål at være enkelt transparent og det

lovforslaget tjener udelukkende til at samle

så var formålet det modsatte fordi det netop bliver meget enklere og man derfor er mindre i tvivl om hvad man må og ikke må

til at føre tilsyn med den måde

anvendes på anvendes de forkert og vi ikke har ført tilsyn med det så skal vi jo nok

en kulturminister undgå at blive kaldt i samråd i

kontrollen til herre mogens jensen

tror jeg faktisk er nødvendigt for i det øjeblik det svigter

en af de første der kalder kulturministeren over i samråd

også i overensstemmelse med principperne for god

altså om minimumsregler som herre johs poulsen var inde på

række minimumskrav til hvilke bestemmelser der skal indgå i vedtægterne hvorved man altså ikke begynder at styre for foreningerne det er minimumskrav

område beskrevet reglerne om økonomiske og

det vi nu gør er altså at samle reglerne og gøre ens for alle der modtager driftstilskud og så også som en imødekommelse af

op til at der skal ske en graduering af kravene i forhold til en vurdering af væsentlighed og risiko

til hver modtager af små tilskud stilles mere lempelige krav end til de øvrige tilskudsmodtagere så vil jeg godt

pernille frahm og undskylde et øjebliks uopmærksomhed for at netop fru pernille frahm har bemærket at der er taget hensyn til høringsrunden og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

omfattende lovforslag fra økonomi og erhvervsministeren vi nu skal behandle jeg vil allerførst kvittere for at vi fik flyttet denne førstebehandling således at vi som ordførere fik bedre tid til at gennemgå det meget omfattende materiale grundigt

og bankpersonalet var inde i produkternes karakteristika og risikoprofil derfor stiller vi nu krav om kompetencerne til

offentliggøres tidligere har det alene været

og realkreditinstitutter der har været omfattet af disse regler finanstilsynet får også mulighed for at udstede administrative bøder generelt skal vi her i folketinget være varsomme med lovgivning omkring administrative bøder men de

er klare og velbeskrevne i dette forslag når overtrædelsen når overtrædelsen er klar og den indrømmes fuldstændig så er det selvfølgelig hensigtsmæssigt at vi kan få lukket en sag hurtigt og effektivt ned med en administrativ bøde i stedet for

sagen skal gå igennem det traditionelle strafferetlige system såfremt der ikke er enighed herom må sagen selvfølgelig gå sin slagne gang gennem domstolene de lovgivningsmæssige bestemmelser om stemmeretsbegrænsninger for spare og andelskasser fjernes med dette lovforslag og det ved jeg er noget der har optaget mange

med en overgangsperiode på to år

sparekasser og andelskasser indføre

så hvis de ønsker det kan de altså fortsætte med de nuværende vilkår blot i deres

vedtægter i stedet for i loven jeg har ikke været omkring alle elementer i lovforslaget det er som sagt meget omfattende men grundlæggende handler det altså om at styrke troværdigheden omkring den finansielle sektor øge gennemsigtigheden og forbedre kontrollen af den finansielle sektor for et samfund i vækst og velstand kræver en velfungerende og effektiv finansiel sektor at kunne rejse kapital til investeringer er helt centralt i en økonomi hvor målet er vækst

brix som ordfører for dansk folkeparti

betræder folketingets talerstol for første gang mange af mine store forbilleder har stået på netop denne talerstol siden salen her blev indviet tilbage

helt personlige jomfrutale er desværre først på programmet senere i aften men da den konservative erhvervsordfører fru carina christensen ikke kan være til stede i salen skal jeg på hendes vegne fremføre følgende formålet med dette omfattende lovforslag er at gennemføre en række initiativer som opfølgning på den finansielle krise først og fremmest implementerer vi nu de nye danske regler om aflønning i den finansielle sektor reglerne gennemfører dels den politiske aftale som blev indgået mellem alle folketingets partier minus enhedslisten i august måned i år dels gennemføres reglerne i eus kapitalkravsdirektiv vedrørende aflønning fra konservativ side står vi naturligvis ved den politiske aftale

vil også gerne her i dag understrege at vi principielt er imod at forhold vedrørende aflønning skal reguleres ved lov vi mener at forhold vedrørende aflønning

selskabs ledelse alene bør være en sag mellem aktionærer og bestyrelse som selvfølgelig håndteres i overensstemmelse med selskabsloven og virksomhedens lønpolitik vi mener desuden at det er helt afgørende at der er ens konkurrencevilkår i eu for finansielle virksomheder med samme virksomhedsområde omfanget af danske særregler skal efter vores opfattelse begrænses mest muligt

med lovforslaget lægges lægges der også op til at man ophæver den generelle regel om stemmeretsbegrænsninger for spare og andelskasser formålet med stemmeretsbegrænsningen har jo ellers altid netop

at sikre sparekassernes decentrale struktur og demokrati uden bestemmende indflydelse fra enkelte deltagere når vi fra konservativ side alligevel støtter denne ændring hænger det sammen med at vi

gerne i fremtiden vil sikre at det gøres så let som muligt for spare og andelskasser at tiltrække kapital det bliver desuden også muligt for de sparekasser som ønsker det at fastholde stemmeretsbegrænsningen og endelig bliver der nu en overgangsperiode på to år hvor man således har god tid til at forberede sig på denne ændring endelig indføres der med dette lovforslag også nye regler i hvidvaskloven formålet med reglerne er at sikre at de almennyttige organisationer der indsamler penge til udlandet ikke misbruges til for eksempel terrorformål og det er selvfølgelig et tiltag som vi konservative støtter alt i alt et godt og fornuftigt lovforslag

radikal ordfører

da den internationale finanskrise

en bred kreds af folketingets partier sammen og sikrede at der blev spændt et sikkerhedsnet ud under den finansielle sektor i danmark så vi undgik en situation været helt uoverskuelig i sine konsekvenser og hvor danskerne ikke kunne anvende deres banker ikke anvende deres dankort og

med den resolutte indgriben fra et bredt flertal i folketinget og hurtige lovgivning lykkedes det

vis form for sikkerhed og stabilitet omkring også den måde som den finansielle uro

ramte danmark på den samme kreds har så efterfølgende diskuteret

der opstod de problemer der førte til krisen og på den måde også forebygge at nye kriser ville ramme os

lang række diskussioner i forligskredsen om hvordan man bedst regulerer den finansielle sektor for at imødegå

negative konsekvenser i forbindelse med finansiel ustabilitet i det radikale venstre har vi den opfattelse at

men bør ske i meget tæt samklang med international regulering og for danmarks vedkommende også med eu regulering

vi jo har et indre marked hvor kapitalen bevæger sig frit og dermed også et indre marked i den finansielle sektor som betyder at det vil have negative konsekvenser for den branche i danmark hvis vi laver nogle særskilte regler som hæmmer mulighederne for den finansielle sektor i danmark men skaber fine muligheder for finansielle institutioner og virksomheder fra andre lande som ønsker at gøre forretning i danmark derfor har vores udgangspunkt igennem de forhandlinger været at vi skulle følge den internationale udvikling tæt

andre finansielle virksomheder i andre lande herunder særlig eu lande blev

det synes vi i altovervejende grad

til at der bliver en regulering i

eu reguleringen og at leve op til de direktiver der er på det område og det betyder at det er vores vurdering at vi med lovforslaget her får lavet et udmærket tiltag i forhold til at sikre at

folk der tager store risici ikke har

denne nye regulering ikke adskiller sig så væsentligt fra

de danske finansielle virksomheder derfor er vi også glade for at en væsentlig del af den aftale der ligger til grund for det her er

branchen regulerer sig selv for at sikre at der er god

og samvittighedsfuld ledelse i den finansielle sektor

det kompetencekrav til finansielle rådgivere som kommer ind i lovgivningen nu fordi vi jo kunne se at en del

rigtig meget set fra deres egen personlige vinkel i den finansielle krise har været nogle af dem som er blevet lokket ind i svært risikable projekter af bankrådgivere der måske dårligt selv har kunnet gennemskue de produkter de solgte men som har gjort det måske fordi de

kunne få en bonus måske fordi der har været et pres for

i hvert fald resulteret i at nogle som har troet at de investerede deres pensionsmidler trygt og sikkert har bevæget sig ind i nogle stærkt risikofyldte projekter som efterfølgende

i de respektive klageorganer er blevet skarpt kritiseret

tror vi at det nye kompetencekrav kan være en måde at undgå at den type situationer opstår igen når det samtidig bliver sådan at finanstilsynet får til opgave også at føre tilsyn med

der er nye spændetrøjer for den finansielle sektor der er faktisk i spørgsmålet om

bødeforlæg tale om en forenkling som jeg tror branchen er glad for i den forstand at man kan få afsluttet sager og udeståender man har når man af

grund er kommet på tværs af lovgivningen når er blevet enig med finanstilsynet i hvori ens brøde består

få det hurtigt ud af verden og få genoprettet tilliden til at man driver sin virksomhed i overensstemmelse med loven det tror jeg

udmærket nyskabelse

udstede administrative bøder endelig er der spørgsmålet om hvidvaskloven der ikke indgår i den aftale der ligger til grund for lovforslaget men som er nok så væsentlig idet vi selvfølgelig på det område også skal sikre at der ikke er nogen der i ly af

give den som almennyttig organisation almennyttig organisation

verden der er det helt fornuftigt at finanstilsynet nu får en mulighed for også

det ikke tager overhånd så samlet set er vi glade for den aftale som sikrer at et bredt flertal i folketinget

positive bemærkninger jeg konstaterer at alle de

over for forslaget

tre hovedinitiativer som forslaget jo vedrører skærpede krav til aflønningen i den finansielle sektor større gennemsigtighed og bedre rådgivning for forbrugerne samt styrket tilsyn

alt det er jo bundet sammen oven på den finansielle krise som opstod i new york i september to tusind og otte og som vi jo har

i forskellige processer

som flere af ordførerne har været inde på har jo været den diskussion vi har haft om aflønningen i den finansielle sektor den finansielle

at rundhåndede bonus og optionsordninger kunne være med til at fjerne fokus fra en sund og langsigtet drift af en bank det er derfor nødvendigt at tage hånd om den risiko der er forbundet med at give ledelsen og andre

formålet med reglerne er dels at implementere den aftale som vi i forligskredsen har indgået om en forsvarlig aflønningspolitik

dels at gennemføre reglerne i eus kapitalkravsdirektiv

det andet hovedelement er øget gennemsigtighed og rådgivning for forbrugerne vi har stadig stor fokus på at skabe de bedst mulige forhold for forbrugerne på det finansielle

række initiativer for at skabe større gennemsigtighed og sikre bedre rådgivning for forbrugerne

og risikomærkning af lån

kompetencekravene til investeringsrådgiverne skal medvirke til at sikre at medarbejdere der

yder rådgivning om investeringsprodukter til forbrugerne har de fornødne kompetencer

produkter kompetencekravene vil både omfatte danske pengeinstitutter fondsmæglervirksomheder filialer af sådanne institutter i udlandet og investeringsrådgivere

opfylder deres kompetencekrav med risikomærkning af lån skaber vi et enkelt redskab til at få en overordnet forståelse af forskellige låns karakteristika det vil give låntagerne en let tilgængelig information når de skal vælge hvilke lån de skal have

ordningen vil jo blive bygget meget sådan pædagogisk og overskueligt op med kategorisering

supplere de gældende god skik regler og risikomærkning af investeringsprodukter som vi vedtog før sommerferien og

er ved at blive implementeret det sidste hovedelement er skærpelsen af tilsynet med de finansielle virksomheder og skærpede sanktionsmuligheder som led i et sådant styrket tilsyn med de finansielle virksomheder foreslår vi at finanstilsynet skal have mulighed for at udstede administrative bødeforlæg baggrunden er at det kan være hensigtsmæssigt at finanstilsynet hurtigt kan sanktionere en overtrædelse bødeforlæg vil alene blive anvendt hvor overtrædelserne generelt er ensartede ukomplicerede og uden bevismæssige tvivlsspørgsmål og hvor sanktionsniveauet ligger fast

det en betingelse at den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig indforstået med at sagen afgøres

disse betingelser for udstedelse

bødeforlæg den finansielle sektor har i forbindelse med høringen været positiv over for forslaget

vi foreslår også en række ændringer

det overordnede formål er jo at

er jeg glad for de bemærkninger der har været fra ordførerne jeg ser frem til en konstruktiv behandling i udvalget og svarer selvfølgelig

en det har vi ikke registreret her

jeg skal bare spørge ministeren hvordan har det været at bevæge sig i den proces

en fornuftig regulering af nogle markeder

har skabt et bredt flertal bag den fremførte politik der er ting der ikke er groet

jeg har den principielle tilgang til aflønning at det er en sag mellem arbejdsgiver og arbejdstager og så er

en bestyrelse der må godkende det men

er en aftale som jeg er glad for og som vil

gennemsigtighed bedre rådgivning skærpet tilsyn

i en konservativ have

nået frem til og som jeg hundrede procent kan stå inde for

på tingene vi syntes faktisk det var en saglig afvejning af tingene

nævne to små citater for ministeren det ene går på så meget marked som muligt så meget stat som nødvendigt vi synes det her har

det sidste citat jeg skal give ministeren

jeg har ikke sådan lavet en vægtskål hvor der er lodder i den ene eller den anden side men der har været rigtig god inspiration

aftale som jeg som sagt kan stå hundrede procent inde for der var også god inspiration fra socialdemokraternes side

førstebehandlingen her hvor vi lægger en kodeks ned over aflønningspolitikken

forhandlingen er åbnet herre torsten schack pedersen

det skal være let at drive virksomhed i danmark dygtige erhvervsfolk og iværksættere skal bruge mest mulig tid på at udvikle deres virksomheder og mindst mulig tid på administrativt bøvl og selv om det her

voldsomt mange personer og selskaber

betyder nemlig at kapitalejere i såvel aktie som anpartsselskaber kan fravælge nogle af de de dokumenter som de vurderer ikke er nødvendige for deres bedømmelse i forbindelse med en fusion eller en spaltning af et selskab og det er en administrativ lettelse på omkring fem million kroner årligt fravalget af dokumenterne mellembalancen kræver enighed blandt kapitalejerne og dermed sikres den enkelte kapitalejer at man kan få oplysninger hvis man kræver det men hvis man ikke kræver det

i venstre støtter vi som bekendt ethvert tiltag der begrænser de administrative byrder for dansk erhvervsliv så vi kan naturligvis støtte lovforslaget fra økonomi

vi bliver bedt om at udmønte europa parlamentet og rådets direktiv om selskaber og kapital grundlæggende kan vi sige

er positive over for at selskaber inden for det europæiske fællesskab har fælles regler og retningslinjer for deres virke og muligheder for at ændre sig i overensstemmelse med de vilkår der er gældende for selskabernes virke imidlertid finder vi

der er en række problematikker som vi synes bør afklares i forbindelse med lovgivningsprocessen den synsvinkel der

på lovforslaget er forståelig nok i høj grad koncentreret omkring kapitalejerne og det er da bestemt vigtigt helt utvetydigt men

forringes i forbindelse med det her lovforslag

her fra venstres side kreditorernes forhold og det er jo væsentligt at kreditorerne også har indsigt i og mulighed for at følge med i de processer som kan medføre en spaltning eller en fusion af et selskab kunderne er en anden

bestemt også har en interesse i at

hvad det er der foregår og hvad det er de fremtidig kommer til at stå over

det dog væsentligt at vide hvad det er

er oppe imod det offentliges status er en tredje interessant

medarbejdernes vilkår jeg har bemærket at der står at der ikke

er det jo ikke helt ligegyldigt om den proces

vi vil være lidt optaget af i forbindelse med udmøntningen af loven men grundlæggende er vi positivt afventende indstillet

forventning om at få en afklaring af de spørgsmål

i retning af det jeg nu har givet udtryk for så skal jeg sige at jeg holder den her tale i forståelse med sf’s ordfører

erhvervsordfører fru carina christensen ikke kan være til stede her i salen i dag skal jeg på hendes vegne meddele følgende formålet med dette lovforslag er at implementere et nyt eu direktiv i selskabsloven ændringen handler om nye og lettere rapporterings og dokumentationskrav i forbindelse med fusioner og spaltninger

med forslaget bliver det nu nemmere for kapitalselskaber at fusionere og spalte

konservative folkeparti er vi altid glade for forslag der bidrager til at lette de administrative byrder for danske virksomheder derfor hilser vi også dette lovforslag velkommen ændringerne vil ikke alene betyde øget fleksibilitet med hensyn til

for danske virksomheder der ønsker at fusionere og spalte lovforslaget forventes også på samfundsniveau at medføre administrative lettelser for virksomhederne på op til cirka fem million kroner årligt det synes vi er ganske pænt

udgangspunkt positive over for det fordi vi også

så hurtigt som muligt vi synes det er godt at det det bliver gjort lettere for kapitalselskaber at fusionere og

mange tekniske spørgsmål som er svære at gennemskue for en udenforstående og derfor har vi støttet os meget til høringssvarene som jo alt overvejende er positive

har også fulgt diskussionen om hvorvidt

en vetoret det gør at vi som udgangspunkt mener at det er fornuftigt at lade fleksibiliteten gælde alle de i lovforslaget omtalte dokumenter og informationer så er der diskussionen om hvorvidt lovforslaget vil føre til en hel masse administrative lettelser det er jo

tekniske måde man opgør den slags på nu også bliver til penge i virkelighedens verden ikke desto mindre er det selvfølgelig et plus for forslaget at det

eu direktiv om ændring af nogle rapporterings og dokumentationskrav som jo gælder i forbindelse med fusioner og spaltninger

det overordnede formål er

uden at det går ud over beskyttelsen af hverken kapitalejere kreditorer eller medarbejdere

jeg også glad for de positive bemærkninger forslaget har fået med af ordførerne i dag

som understøtter eus og regeringens mål om at lette virksomhedernes administrative byrder forslaget letter virksomhedernes

byrder med cirka fem milliard kroner jeg har hørt her at forskellige ordførere

har problematiseret det tal

forbedring af virksomhedernes forhold høringen viser at der generelt er tilslutning til forslaget høringssvarene indeholder således kun få bemærkninger og har ikke givet anledning til materielle ændringer i lovforslaget forslaget indebærer bla

med de ord vil jeg sige tak for de mange bemærkninger og ser frem til en konstruktiv drøftelse

der er ikke flere der har bedt om ordet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

har it området for venstre og jeg har fornøjelsen af at være teleordfører og derfor er det jo mig der skal gennemgå det lovforslag som videnskabsministeren har

det er ligesom tidligere på aftenen

på over hundrede sider men til trods for størrelsen

teleloven den gældende lov

stammer tilbage fra år to tusind men vi har faktisk ændret

ikke mindre end fjorten gange siden så det er tiltrængt med en gennemskrivning og opdatering af loven så alt hænger sammen på en ordentlig måde et effektivt og konkurrencepræget telemarked spiller en stor rolle i et samfund som det danske

har ifølge flere undersøgelser bidraget væsentligt til produktivitetsstigningen i danmark igennem de sidste mange år og alle ved jo at produktivitetsudviklingen skal op i et endnu højere gear i danmark for at sikre en højere vækst og dermed forudsætningen for et velfungerende velfærdssamfund så derfor skal vi sørge for at lovgivningen også på teleområdet kan fremme en

at nummerportering hvor kunden kan tage sit nummer med til en anden

kan foregå hurtigere end i dag endelig rummer

også en mulighed for at it og telestyrelsen kan komme med regler om netneutralitet hvis der måtte opstå konkrete problemer

ikke selv kan løse i venstre er vi ikke varme tilhængere af en central regulering

vi mener at branchen burde kunne løse opgaven men omvendt

vil vi heller ikke forholde os passivt hvis der måtte opstå problemer med netneutralitet så må vi konkret vurdere hvilke tiltag det er der skal til det vil vi ikke lægge os fast på nu men værktøjskassen

udvides altså med forslaget således at hvis problemet opstår

må vi til den tid overveje hvilke værktøjer der passer bedst gennemskrivningen og opdateringen af teleloven har været en længere proces der har været en tæt dialog med

ministeren har taget initiativ til en grundig drøftelse med branchen under hele forløbet det betyder selvfølgelig også at der er rejst en lang række spørgsmål og emner som er blevet drøftet men som ikke har givet anledning til lovændringer på nuværende tidspunkt men så er vi alle bekendt med de ønsker

i venstre bakker vi naturligvis op om forslaget fra videnskabsministeren men det er også velkendt at vi i en bred forligskreds naturligvis har forskellige ønsker til den fremtidige regulering og vilkår for telebranchen i danmark men vi finder at vi gennem en god og ordentlig proces i forligskredsen har fundet en god løsning med det

som løser de udfordringer vi står over for lige nu og her sikrer en ordentlig gennemskrivning af teleloven og implementerer eu direktivet og det støtter vi naturligvis

sagens natur ikke så mærkeligt al den stund vi var med i

knytte et par bemærkninger til det ud over gennemskrivningen af lovgivningen er der selvfølgelig hele spørgsmålet om implementering af

at den proces der har været undervejs den høringsproces der har været tilrettelagt har været god

med lovgivning af den her karakter at gøre som

teknisk kompliceret hvor der er store økonomiske interesser og

har hele eu reguleringen inde over

en rigtig rigtig god proces og det tror vi kan lære noget af i hvert fald i forhold til det her område

at man ender med det samme resultat men at man måske starter med at gå ind ad hver sin dør noget af det som er vigtigt for

i den forbindelse er forbrugerrettigheder det er noget

når vi helt generelt kan anbefale det her

det jo fordi vi synes at kigge den måde som regulering af telesektoren i danmark

på mange strækninger godt tåler at måle sig med den udvikling der har været andre steder det skal

men grundlæggende er det en tilfredsstillende udvikling vi ser i danmark fordi vi på mange strækninger er

skal jeg fremhæve en ting omkring telebranchen

i almindelighed som ikke falder inden for det her lovforslag som jeg kunne tænke mig vi på et tidspunkt kunne arbejde mere med

samfundsansvar der påhviler selskaberne her tænker jeg eksempelvis på praktikpladser uddannelsesansvaret voksenpraktik og så videre telesektoren fylder jo meget i danmark og jeg

at få set efter i sømmene hvor stor en del af sit samfundsansvar telesektoren løser lige præcis dér men det kan vi jo eventuelt vende tilbage til med spørgsmål i udvalget

som ordfører for sf

lovforslag er at skabe en enkel fleksibel og fremtidssikret telelov i lovforslaget implementerer vi de i to tusind og ni vedtagne direktivkrav fra direktivpakken på teleområdet disse har det helt klare formål

serviceforbedring for både erhvervsliv og privatpersoner som det konservative folkeparti byder velkommen i lovforslaget findes en bemyndigelse til at it og telestyrelsen for fremtiden skal fastsætte regler til beskyttelse af netneutralitet altså forbrugernes frie valg af tjenester og funktionalitet vi støtter naturligvis fortsat netneutralitet og ligeledes friheden til at branchen selv håndterer fastsættelsen af vilkår og principper for området så længe man i branchen opnår enighed skulle det stik imod forventning ikke ske vil det alternativt afklares i samarbejde med eller alene af it og telestyrelsen det konservative folkeparti støtter dette lovforslag og vi glæder os over de positive ændringer som kan være udgangspunkt for mere fleksible og tidssvarende vilkår til gavn for både telebranchen erhvervslivet

også det radikale venstre tager pænt imod det her forslag til en ny telelov som er en gennemskrivning af den gamle og dermed også en implementering af de

opdaterer vores lovgivning i forhold til eu reguleringen men det er også fornuftigt at vi nu får gennemskrevet en lov som har været ændret

som andre før mig vil jeg også gerne takke for at vi i forligskredsen

det her område har et godt samarbejde både partierne imellem

det er et område der er stærkt teknisk og hvor der er rigtig mange fælder

det er en helt afgørende del af den danske infrastruktur i dag at vi har et velfungerende udbud af teleydelser

i stadig stigende grad ip ip telefoni og

med at udvikle os som et højhastighedssamfund er det afgørende at der fortsat investeres i højhastighedsinternetforbindelser i danmark og det er afgørende at der er en fri og lige konkurrence der sikrer at vores priser er

vi også tilfredse med at vi i fællesskab og med et meget bredt flertal i folketinget er blevet enige om en række ændringer herunder også

også følger af direktiverne fra eu

er et bredt flertal der sikrer stabilitet bag reguleringen men det betyder også at

vedholdende og stædigt holder fast

det er jo en velkendt sag at der i forhold til infrastrukturen er en stor tidligere statslig

og at der er en lang række mindre aktører som skal have

enighed om men det er ikke altid er enighed om hvordan og på hvilke vilkår det skal foregå og derfor er det afgørende at vi har den fleksibilitet

den regulerende myndighed altså it og telestyrelsen som gør at vi meget hurtigt kan komme ind og få afklaret eventuelle tvister og at vi meget hurtigt kan sikre at skulle der være opstået situationer hvor konkurrencen ikke fungerer

en løsning så så vidt

står i teleloven og som vi altså er meget tilfredse med så kan man jo sige at der derudover er

lang række ting som ikke er i

på området til det formål havde regeringen jo bedt den såkaldte højhastighedskomité om

kaste sig ud i en vurdering af hvad der skulle til for at danmark kunne fastholde den position vi

set har som et af de lande hvor internettet er mest udbredt og hvor befolkningen

i meget vid udstrækning bruger

en af konklusionerne fra højhastighedskomiteen var jo

danmark som højhastighedssamfund med etablering af hurtige bredbåndsforbindelser

i almindelighed en moderne infrastruktur og hurtige bredbåndsforbindelser er nødvendige forudsætninger for

er spørgsmålet jo om den politiske opgave er løst med det forslag til en telelov vi nu har foran os

vi ikke er nødt til at tage yderligere initiativer

højhastighedskomiteen var jo blandt andet et behov for øget fokus på den offentlige sektors indsats

vi mener også at der er basis for en erhvervspolitisk satsning på området hvor danmark

relativt it parat befolkning kunne stille sig til rådighed som et eksperimentarium for virksomheder der ønsker at udvikle produkter

netværkssamfundet der synes jeg at det ville være godt

den her revision af telelovgivningen som jo især handler om at sikre at der er

en satsning på at udvikle erhvervsområdet

udvikle hele danmark som et højhastighedssamfund og dermed også

sikre udbredelse af højhastighedsinternet i de områder af danmark hvor markedet ikke kan levere det

at der er brug for at gøre mere og satse endnu mere på at udvikle danmark som

dette som vedtaget

en gruppe på tre og halvfems medlemmer venstre dansk folkeparti det konservative folkeparti liberal alliance

inuit ataqatigiit

meddelelse om hvem der er valgt i henhold til gruppernes indstilling vil blive optaget i folketingstidendedk